nummer l syv og firs ministeren for ligestilling lovforslag nummer l otte og firs liselott blixt

beslutningsforslag nummer b to og tredive

for den indledende redegørelse værsgo til statsministeren

regeringens reformarbejde

kommer igennem med færre menneskelige omkostninger

hovedopgaven nu at få væksten tilbage for at skabe grundlag for varig velfærd

derfor er regeringen i gang med et reformarbejde blandt andet jo forankret i vækstforum som har kortlagt ti udfordringer

nu systematisk gået i gang med at fremlægge konkrete forslag til hvordan vi

er manglende konkurrence

dynamik i det danske samfund det er sådan at fem sjettedele af dansk økonomi er at finde i det offentlige detailhandelen byggeriet

det koster danske forbrugere i form af høje priser

danske virksomheder i form af høje

opfindsomheden og det koster vækst det er baggrunden for at regeringen har fremlagt et katalog med mere end tredive konkrete forslag til at øge konkurrencen og skabe mere dynamik både i den private og i den offentlige sektor det vil selvfølgelig føre for vidt at gennemgå alle disse mange forslag her i dag men jeg vil gerne benytte lejligheden til her at konstatere at der i almindelighed er solid

det er vi nu i fuld gang med jeg forudsætter en stor konkurrencepakke som kan forhandles her i folketinget straks efter nytår regeringen fremlægger også her i efteråret en række reformer der skal ruste danmark til ny vækst vi skal have de unge hurtigere igennem uddannelserne for vi får hårdt brug for deres arbejdskraft derfor har vi fremlagt en

su reform der tilskynder de unge til at blive hurtigt færdig med studierne og jeg vil gerne her appellere til at

i forligskredsen går konstruktivt ind i det arbejde lige præcis i dag ja vel netop nu fremlægger vi en førtidspensionsreform hvor vi siger nej til at unge under fyrre år parkeres på livslang pension og ja til at unge får mulighed for at komme videre i livet om relativt kort tid fremlægger vi et udspil til en bedre folkeskole de unge skal lære at

læse og tænke selvstændigt i folkeskolen så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen og de skal have al videbegærlighed intakt når de forlader folkeskolen så de får mod på en ungdomsuddannelse og efter en ungdomsuddannelse får mod på en videregående uddannelse i dag starter stort set alle på en ungdomsuddannelse men for mange falder fra simpelt hen fordi de ikke har den tilstrækkelige faglige ballast

de unge en større håndsrækning

i stedet for at udbetale cafépenge til de hjemmeboende fra familier der

der tegner sig to klare veje i dansk politik

hvor vi ærligt siger at vil man noget mere et sted må man noget mindre et andet sted og hvor vi sikrer sunde offentlige finanser

hvor en del er ufinansierede trods bebudede skattestigninger på et tocifret milliardbeløb vi kan ikke skabe

det vil bare flytte arbejdspladser til andre lande vi skal tværtimod skabe de bedste betingelser for job og velstand i danmark

skyldig respekt over for hvem der er partileder og partiets størrelse de første otte er villy søvndal margrethe vestager morten bødskov per clausen mogens jensen thomas jensen ole sohn yildiz akdogan

dem vi burde kunne nå inden for den tid der er afsat hvis man overholder taletiden jeg har yderligere noteret morten østergaard kim mortensen jonas dahl og peter westermann

der ønsker at bytte i rækkefølgen er det blot at meddele det heroppe

formandsstolen men den første der

uligheden er vokset voldsomt

i vækst gælder jo også uddannelserne det er sådan at hvert femte barn i danmark af de ti procent

uddannelse eller arbejde når de fylder fylder fem og tyve år hvert femte

det gælder kun for seks procent af de bedst stillede de rigeste familier

i den situation er det så at regeringen går ud og foreslår at man vil skære suen til de hjemmeboende væk det statsministeren sådan lidt hånligt omtaler som cafépengene også i talen her jeg er sikker på at man ikke kan genkende den betegnelse af suen

hvor indkomsten er lavest og hvor det er forudsætningen for overhovedet at bryde det her mønster på den baggrund vil jeg spørge statsministeren er det statsministerens opfattelse at hans su nedskæringer vil betyde flere eller færre fra de dårligst økonomisk stillede familier der vil tage

bedre folkeskole samlet set vil føre til at flere unge får en god uddannelse at flere unge får en

den første forudsætning for at få en ungdomsuddannelse er at man

den største enkeltfaktor

at skabe mobilitet i det her samfund også social mobilitet

set faglig kunnen og der svigter vi nogle i den danske folkeskole når noget der ligner en sjettedel forlader folkeskolen uden at have tilstrækkelige grundlæggende færdigheder til at kunne tage

så indeholder vores su udspil jo

tror herre villy søvndal ved at vi samtidig med at vi generelt siger til

der har hjemmeboende unge på mellem atten og tyve år at det altså er et naturligt forældreansvar at sørge for at ens børn får

på efter min bedste hukommelse en hundrede og halvtreds million kroner man skal jo passe

er så sårbare

politiske debatbøger som

hvor tallene allerede i øjeblikket er rigtig dårlige

ikke lykkedes at bryde den sociale arv

og de de svage indkomstgrupper

svar på det det er så at gå ud og skære suen væk fra de hjemmeboende jeg tror enhver anden end statsministeren vil sige at det er drønfarligt i en situation hvor

er så langt som tilfældet er fra målsætningen

gå ud og fjerne det som for lavindkomstfamilierne

bare spørge igen vil statsministeren

ikke anerkende den sammenhæng at for lavindkomstgrupperne er det helt afgørende at det økonomiske incitament

i den her sag herre villy søvndal bevæger sig

meget hurtigt i det politiske landskab for tiden nu forstår jeg at omsorgen så er målrettet lavindkomstfamilierne kan man så ud af det

fra de atten til tyve årige som kommer

vi jo allerede i dialog det regeringen siger er at det er et naturligt forældreansvar i et moderne samfund at man påtager sig ansvaret for at ens børn får en ungdomsuddannelse og når man har hjemmeboende børn

er det en rimelig fordring på sådan en som mig at jeg påtager mig det ansvar af de penge der frigives

gøre en god folkeskole endnu bedre

at sikre at unge får

til de særlig sårbare familier det er måske dem herre villy søvndal omtaler som lavindkomstfamilierne

puljebeløb vi foreslår skal være lidt højere eller designes lidt anderledes

ud og beskatter med en millionærskat i vores udspil

er et andet sted hvor statsministeren har ret for man skal jo også konstatere hvor der er mødesteder nemlig at der er to forskellige veje i dansk politik det var i statsministerens indledende tale der er den vej hvor man laver massive besparelser på uddannelserne

med alle anbefalinger fra alle kredse der siger at vi kommer til klare os på uddannelse der er regeringens svar at beskære uddannelserne

over for det står en opposition som vil noget helt andet i forhold til uddannelse som vil fjerne de besparelser regeringen har været inde med som vil satse ikke alene på folkeskolen men også satse på ungdomsuddannelserne gøre noget ved frafaldet gøre noget ved de lærerfri timer timer gøre noget ved den situation regeringen jo også har skabt ved at fjerne store dele af voksen og videreuddannelsen i en periode

stiger så statsministeren har fuldstændig ret i

diametralt modsatte veje i dansk politik

ønsker egentlig ikke at gå i konkret dialog

er ikke konsekvent i forhold til eget ræsonnement

den plan som herre villy søvndal har lagt frem hænger ikke sammen den hænger ikke sammen i sig selv for de tolv minutter er der ikke den hænger ikke sammen

er der ikke økonomisk råderum i den plan til at finansiere

her derfor kan vi så måske enes om ét punkt nemlig

den ene vej er altså velfærdsfixet for lånte penge

skal sætte sig på nogen måder vi skal bare betale gæld med gæld

jeg står ikke og skubber noget ansvar af på den gamle regering sådan som herre villy søvndal antydede det tidligere jeg tager gerne ansvaret for

økonomiske situation danmark står i og i lyset af hvor slemt det kan blive

undrer det mig at statsministeren er så polemisk

det han ser som to veje i stedet for at forsøge at samle folketinget

det vigtigt at lægge sine prioriteter åbent frem fordi det giver mulighed for at diskutere dem en af de ting der i bund og grund

en række andre lande har alvorlige økonomiske problemer fuldstændig ligesom danmark

har regeringen truffet det modsatte valg

hvis man ser på hvor mange penge der bliver sparet både

hvad er det for et grundlag for vækst for at finde ud af hvad vi skal leve af

statsministeren finder at den prioritering er udtryk for det forekommer helt ubegribeligt specielt i lyset af

i tyskland spanien og i lande der er mindst lige så økonomisk udfordret

grundlæggende er at vi har sunde offentlige finanser at vi fører en økonomisk politik som omverdenen har tillid til og omverdenen har tillid til den danske regering og den danske økonomiske politik

i den måde renten bliver fastsat på

nogle af de andre lande der nævnes og se hvilken overrente

betaler fordi omverdenen ikke har

inden for det skal der så være mod til at prioritere og regeringen ønsker at prioritere uddannelse

inden for rammerne af genopretningspakken

råd til at tage imod de stadig flere unge der heldigvis vil tage en uddannelse

rekordindtag aldrig før i danmarkshistorien har så mange søgt ind på en videregående uddannelse og vi har råd til

glæde os over at mange unge søger ind på en ungdomsuddannelse

set viser at vi nærmer os målsætningerne det er også baggrunden for at vi

af bruttonationalproduktet skal anvendes

at sige

få det over vores læber men det

over fem år er faktisk flot politisk arbejde

uddannelse men jeg ønsker altså også at få indtægter og udgifter til at passe sammen og derfor også

krav til uddannelsessektoren som til de andre dele af den offentlige sektor at man skal se om man kan få pengene til at

der kan være tale om en prioritering når man sparer hvad der bliver til over fem milliard

hvis man ønsker sig at flere skal tage en uddannelse og

skal komme en lillebitte smule tættere på

det undrer mig at statsministeren på den måde her erklærer sin mistillid til både den tyske økonomiske politik og den spanske økonomiske politik og siger at deres genopretningsprogrammer ikke er udtryk for en sund prioritering jeg synes da netop man må sige at det er udtryk for en sund prioritering

fra tysk side siger ja vi skal bringe orden i vores økonomi vi skal bringe balance i den men vi holder fast i at uddannelse er helt afgørende

i fremtiden har noget at leve af og derfor friholder vi det fra de besparelser vi

der gøres rede for her jeg erklærer ikke nogen mistillid til andre lande jeg har det fint med at konstatere at der er stor tillid til dansk økonomi

danske samfund som er præcis på niveau med den tyske så kan man jo rejse ud i europa og så kan man se lande

det tror jeg i virkeligheden at fru margrethe vestager og jeg ser fuldstændig ens på og

går ud på at betale gæld med mere

går ud på at udgifter og indtægter ikke skal passe sammen jeg forstår det

ønsker vi så at prioritere uddannelse

jeg synes også der er en stor modstrid mellem det statsministeren svarede først og det statsministeren svarede nu nemlig at de i tyskland betaler en overrente fordi man ikke har tillid til den økonomiske politik der bliver ført i forhold til i danmark

på uddannelse det kan jeg ikke få til at hænge sammen når statsministeren lige siger at vi betaler en rente på samme niveau som i tyskland nu må statsministeren bestemme sig hvem har en sund økonomi og

som at bruge uddannelse som noget man genopretter en budgetbalance med når man ser på de besparelser som bliver gennemført det være sig på produktionsskoler på højskoler på friskoler den minutiøse

til munden at finde penge til et nødlidende budget

jeg synes at statsministeren i stedet for at stille sig polemisk an og tale om de to veje

jeg har draget paralleller mellem danmark og en række andre lande og jeg har har nævnt dem ved navn når jeg har gjort

flere penge på de områder det er baggrunden for at vi

sådan at vi nu ligger i top internationalt når man ser på hvor stor en del af vores

en videregående uddannelse så skal åbne døren og lukke dem ind jeg ønsker

så skal åbne døren og lukke dem ind og det gør vi og det sikrer vi økonomi til inden for rammerne

ansvarlig samfundsøkonomi det kræver også mod til at prioritere det er vores su udspil et eksempel på og det er da ikke polemisk jeg

invitere en af oppositionens ledere

og så frigøre

at vi er relativt enige om hvad det er for udfordringer danmark står over for lige nu

næppe nogen tvivl om at når man ser sådan historisk på det kan man vel sige

nu har den her regering så haft ni år

global konkurrence som jo på ingen måde er ny og hvor står vi så vi vi står jo med et resultat i vores uddannelsessektor hvor vi for første gang nogen sinde i danmarkshistorien har en risiko for at den ungdomsgeneration der er på vej gennem vores ungdomsuddannelser får en gennemsnitlig lavere uddannelse end deres forældre det er en meget meget alvorlig situation og jeg forstår godt at den mangeårige bagvedsiddende undervisningsminister brokker sig lidt over det men ikke desto mindre

er det rent faktisk en meget stor del af den her regerings ansvar

så ser vi her i regeringens vækstforum ti udfordringer for vækst jo står meget rigtigt at uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande og man beskriver fuldstændig som jeg her har stået og sagt værdien af at have et højt uddannelsesniveau i danmark så er mit spørgsmål ganske enkelt til statsministeren hvordan kan statsministeren sidde for bordenden i vækstforum

som fru margrethe vestager rigtigt nok peger på frem til to tusind og tretten spare over fem milliard kroner på uddannelse og

forøge besparelsen med over syv hundrede million kroner alene på uddannelsesområdet hvordan kan man sidde det ene sted og sige et

acceptere kæmpe besparelser på uddannelse i form af en finanslov som man efterfølgende blåstempler

og at flere unge der søger ind på en videregående uddannelse kan få en

aldrig før har så mange unge søgt ind for

hvordan vi opfylder vores fem og halvfems procents målsætning som vi jo har fælles viser også en klar forbedring så de tørre tal taler jo deres eget sprog

er udfordringer jeg vedstår fuldt

som jeg selv haft en finger med i spillet på

forudsætninger for vækst hører

det med at sørge for at vi uddanner os er en af dem og det gør vi i større omfang end tidligere en anden vigtig udfordring

styr på den offentlige økonomi

som hviler på nogle besværgelser om nogle fremtidige ideer om at man skal arbejde lidt mere uden at man kan sige

så har vi altså det opdrag på vores skuldre at vi skal få

udlandet som betyder at danske boligejere kan sidde nogenlunde roligt som betyder at dansk erhvervsliv kan investere i tillid til er styr på det som betyder at et gældstynget landbrug ikke knækker sammen fordi der pludselig kommer spekulation mod kronen eller højere renter alt det skal vi sikre samtidig med at vi skaber mere rum til

jo rent faktisk satte sig for at der skulle laves reformer eksempelvis af efterlønnen som var grobunden til at man kunne lave velfærdsaftalen som kan give de her penge i kassen

det der er virkeligheden

foreneligt med en troværdig vækstpolitik at man samler forstår jeg det man mener

er de kloge hoveder og de mest kreative hoveder

de lande vi sammenligner os med står der i diagnosepapiret for det her lands fremtid og så samtidig

blåstempler den selv samme mand som sidder for bordenden af vækstforum milliardbesparelser på uddannelse

at regeringens såkaldte genopretningsplan betyder og nu

det helt konkret mere end fem milliard kroner i besparelser på uddannelses og

to tusind og elleve yderligere over syv hundrede million kroner i besparelser på uddannelsesområdet alene i 2011

forskning og uddannelse det er derfor vi kan glæde os over at der er flere unge end nogen sinde der starter uddannelse det er jo supersuperfint

det er selvfølgelig en udfordring heldigvis en positiv udfordring men det er

en udfordring i en situation hvor vi samtidig skal

tak for det

tager den danske folkeskole tror jeg at man vil se at forskellen mellem den kommune der bruger mest per elev og den kommune der bruger mindst per elev er faktor hundrede altså at den dyreste kommune bruger dobbelt så meget som den billigste kommune er det så sådan at skolebørnene i den kommune der bruger dobbelt så meget som den billigste

nej sådan forholder det sig ikke entydigt jeg ved godt

på danskernes og ikke mindst den danske ungdoms fremtid

det der er virkeligheden det handler jo ikke om at få pengene til at strække længere det handler om at man frem til to tusind og tretten nu sparer langt over fem milliard kroner på uddannelse og samtidig med at statsministeren sidder for bordenden i et såkaldt vækstforum som peger på at vores uddannelser sakker

aldrig har så mange unge startet på en ungdomsuddannelse det er også rigtigt

det er langt fra de målsætninger som vi satte os i den velfærdsaftale vi lavede i to tusind og seks hvorfor ja det kunne jo hænge sammen med at udover den indsats som vi skaffede penge til

sætte flere penge af til uddannelser så har regeringen konsekvent skåret ned på uddannelsesområdet det er jo det der er sammenhængen og det er jo derfor

siger at vi skal være førende og vi skal være vidende og vi skal være kreative og andet

skriver han under på en finanslov som betyder at man sparer langt over fem milliard kroner de næste tre år

at det er galt og hvordan kan statsministeren sidde i sit vækstforum og pege på problemerne og så trække tæppet væk

aftale som man har lavet med

almindelige mennesker går og tænker jeg kan gøre rede for

og så har jeg meget meget tillid til at den danske befolkning også kan tænke selv og ikke er til fals

introducerer milliardbesparelser vi sørger for at holde de offentlige udgifter i ro den offentlige sektor i danmark har udviklet sig til at blive verdens største verdens største vi har været igennem en global krise som vi håndterer bedre end de fleste sammenlignelige lande men som svækker fundamentet under den her sektor

ikke at spare men at holde ro og inden for den uændrede ramme

og det vil da sikre at flere unge kan få en uddannelse at flere unge end nogen sinde har kunnet starte universitetet og

handler om at regeringen bliver ved med at udsætte at få sat gang i den omstilling til et samfund der uafhængigt af fossile brændstoffer som jeg har forstået alle er enige om både kan være med til at løse nogle klimaproblemer nogle miljøproblemer og

og skabe tusindvis af nye arbejdspladser

besvarelse af de tidligere spørgsmål her i dag er så interessant

hvert fald siger er en vigtig prioritet for regeringen nemlig de investeringer der skal være i

siger at der skal prioriteres så vil jeg bare stille statsministeren et enkelt spørgsmål og jeg vil spare lidt på taletiden

er det udtryk for en prioritering af uddannelse og forskning når op imod halvfems procent af de besparelser der ligger i genopretningspakken hentes fra forskning og uddannelse

når man sparer langt mest inden for det område

det ligger os meget på sinde at komme i gang med omstillingen af danmark til et fossilfrit samfund

det er der faktisk også sammen med andre partier her i folketinget i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsaftalen enhedslisten

men inden for rammerne af det råderum

komme i gang med den her omstilling og regeringen følger op med et udspil umiddelbart efter nytår

den at vi planlægger i et flerårigt perspektiv

så planlægger med at man om to år tre år eller fire år vil bruge flere penge

på den store ferie til ethundredetusind

set ikke på at vi skærer ned i den offentlige sektor overhovedet den hviler på at vi i lyset af at vi nu har skabt verdens

se om vi i et par år ikke kan få de

det stiller nogle krav om at få ressourcerne til at række og det er der også masser af muligheder for rundtomkring

gang med den nødvendige omstilling

til forskning næste år som

på klimaområdet mens de konkrete initiativer der for alvor skal sætte gang i den proces afventer den plan som vi troede ville komme umiddelbart efter klimakommissionens rapport men som nu kommer engang næste år men det som jeg

stadig væk synes er interessant er

at da man skulle gennemføre den såkaldte genopretningspakke fandt knap halvfems procent af besparelserne inden for det område man siger man prioriterer allerhøjest nemlig forskning

godt gentage mit spørgsmål til statsministeren hvad er det for en logik der ligger bag

frigør økonomi både nu og her og

finansordfører før omtalte som reformer der

skaffer skaffer råderum for her tager vi ikke noget fra nogen her indretter vi dagpengesystemet så det bliver mere moderne og det sikrer flere hænder ude på arbejdsmarkedet når vi er fri af krisen og får knaphed på hænder igen samtidig med at

at i regering vil rulle det baglæns for det er jo sådan set rigtig gode penge at bringe i spil man tager dem ikke fra nogen

agt og ruller det baglæns kommer man til at mangle de penge og så man jo altså på jagt med yderligere skatteforhøjelser eller yderligere nedskæringer den tid den sorg hvis det skulle opstå vi lever i et samfund hvor der er flere unge der gerne vil tage en uddannelse det kræver at vi udbetaler mere su

en videregående uddannelse og det kræver at vi betaler taxameter til nogle flere og derfor er der et pres på de her udgifter og det pres er

valgkamp vi får engang næste år hvor statsministeren vil rejse rundt blandt de arbejdsløse og fortælle dem at forringelser i dagpengene rammer ingen

samtidig vil han forklare hvorfor det er udtryk for en høj prioritering af forskning og uddannelse at man lægger cirka

forskning og uddannelse jeg ved ikke om

danmark kommer fri af en global krise der har rystet mange lande og som har sendt

af deres samfund op mod det kommer danmark igennem det

frygtet ja arbejdsløsheden er steget men slet ikke til det niveau man kunne frygte ja

bruge men vi gør det på en ordentlig måde

der ikke udløser massedemonstrationer og vold i gaderne og som samtidig sikrer økonomisk råderum til at gøre noget af det vi prioriterer nemlig fortsat at udbygge vores sundhedsvæsen

fortsat at udbygge vores undervisningssektor sådan at de flere unge der gerne

et billede man kan genkende når man som jeg

som det må være statsministeren bekendt

af en række besparelser som består i at regeringen har besluttet at almindelige mennesker skal betale langt mere

man nu skruer op for deltagerbetalingen på vuc

voksne uanset om det er firmabetalt eller

er det ikke stik imod hensigten også regeringens egne hensigter om at motivere og inspirere folk til at tage en uddannelse at man nu hæver deltagerbetalingen for nogles vedkommende fra noget der ligner to hundrede

på andre områder bliver det hævet fra

hundrede kroner

spørge statsministeren de her besparelser som jo

million kroner frem til to tusind og tretten på helt almindelige uddannelser til helt almindelige danskere hvad er hensigten med det hvordan

regeringens målsætning om at fem og halvfems procent

at tage et enkelt fag og for den sags skyld

trylleformular om at man kan få det hele til at gå

skal arbejde lidt længere og så kan man trække guldet ind i nutiden

med mere gæld med at at lade en

sektor der nu er verdens største og som er for stor i forhold til den private sektor vi har vokse yderligere

jeg siger ikke

der er nogle økonomiske rammer der strammes

overvejelsen hos den enkelte

tage stilling til at søge optagelse på et kursus

sandsynlighed for at man virkelig vil det man melder sig til jeg tror grundlæggende

for spørgerens eget ræsonnement fører til at

bedste motivation man overhovedet kunne give der er bare det lille problem

skal glide ned ad slisken og ud over afgrunden at betale gæld med en ny gæld at aflevere regningen til kommende generationer en som kommer til at give dem en kæmpe byrde i form af at

investere pengene i infrastruktur uddannelse og

optimale rammer for at virksomhederne kan få den efteruddannelse til deres medarbejdere den omskoling af deres medarbejdere som de har behov for tror statsministeren så at når man indfører så voldsomme stigninger i brugerbetalingen som virksomhederne

kommer til at betale at det er med til at stimulere

omskoling og efteruddannelse af den arbejdskraft de har brug for jeg kan ikke se ræsonnementet i forvejen er det jo et problem at få virksomhederne til at efteruddanne deres medarbejdere og få folk motiveret til at tage efteruddannelse nu stiger et kursus på enkelte fag op til titusind kroner i deltagerbetaling jeg kan ikke forstå at statsministeren kan se det fornuftige i det og det bidrager da for mig at se slet slet ikke til den omstilling og den efteruddannelsesindsats der er behov for

sørge for at prioritere uddannelse efteruddannelse

og det gør vi også kan det så oversættes til at alting bare skal vokse

man oversætter det til det så bliver man fanget i den

ikke være med til det er klart at når man skærper egenbetalingen så skærper man også prioritetsovervejelserne så skærper man også kvalitetsfokus så skærper man også virksomhedernes bevidsthed om

der har troen på at det er det der bringer flere i uddannelse og skaffer den efteruddannelse

at de besparelser regeringen gennemfører altså også har den konsekvens at man lukker uddannelsescentre i udkantsdanmark

regne på de her tal med den formodede nedgang der vil være i antallet af kursister og

skaffe kursister til hold og det vil betyde

tyve voksenuddannelsescentre må dreje nøglen om rundtomkring i danmarks udkantsområder

at skaffe de nødvendige hold de nødvendige kursister til at kunne give tilbuddene synes statsministeren det er rimeligt at der bliver den her geografiske slagside i uddannelsestilbud til almindelige mennesker i

ressort man trækker på i socialdemokratiet og nærmeste omegn så vil jeg ikke uden videre bare her acceptere at de regnestykker skal lægges

set generelt meget optaget af at vi også sikrer at der er uddannelsestilbud der hvor der er lidt længere mellem husene

også derfor vi har taget en en stribe initiativer på en række uddannelsesområder undervisningsministeren og videnskabsministeren vil kunne gøre rede for det her i detaljen mere end jeg kan for blandt andet at dreje taxameter og andet på en måde så det understøtter udbuddet af uddannelser de steder hvor elevgrundlaget er lidt

at tage det ansvar som spørgeren og hans parti løber fra nemlig ansvaret for at vi oven på en krise vi styrede os igennem med færre menneskelige omkostninger

men også med nogle massive træk på de offentlige kasser som er brugt til fremrykning af investeringer og andet der har holdt arbejdsløsheden i

regningen op som den første forudsætning

millioner danskere som bor i lejeboliger vi har femhundrede og fyrretusind almene lejeboliger

været en tradition for her op til de seneste folketingsvalg at lejerorganisationerne har fået en garanti

rasmussen hvori det er blevet slået nagelfast

bliver ændret på huslejereguleringen men i den her valgperiode har vi jo hørt nogle røster fra den borgerlige lejr

udtale følgende om lejeloven når man kigger på lejeloven er det som at kigge på et system fra østtyskland eller sovjetunionen og videre at vi i år to tusind og ti bliver ved med at have et forkvaklet forkvaklet system fra boligmanglens tid

louise schack elholm

afgørende for en fortsat borgerlig regering liberal alliance fremsætter et beslutningsforslag her

vil gå ind og sætte huslejereguleringen fri konsekvenserne af det har vi haft det økonomiske råd til at regne på tidligere op til huslejestigninger på tre og fyrre procent på landsplan og i hovedstadsområdet og i de andre større byer

skabe en usikkerhed for landets lejere derfor

statsministeren garantere at huslejereguleringen

holdt fast og at man følger op på

gode socialdemokratiske skræmmekampagne der skal rulles ud når valget

slet ikke er nu

i gang med en folketingssamling vi har meget arbejde endnu jeg

forstår at der ligger et beslutningsforslag der handler

præcis det her spørgsmål det kommer vel til behandling i folketingssalen

åbenbaret for enhver

og regeringspartiernes position er i forhold til det beslutningsforslag

indlede sådan en præliminær valgkamp ved at skulle komme her en gang om ugen og svare på allehånde spørgsmål om næste

stykke arbejde som er vigtigt for at trække danmark helt fri af krisen regeringen har lagt en række konkrete initiativer ned i salen og ud til folketingets partier

set den forventning at oppositionen vil interessere sig for den aktuelle

så skal jeg nok til den tid svare for mig

og kan ikke bare sige vi opretholder den garanti vi har givet tidligere

nogen sikkerhed for om huslejen skal stige med firs pct

denne garanti gælder stadig og den gælder også hvis jeg som statsminister

valget i to tusind og syv venstres kurs er klippefast der bliver ikke tale om fri huslejeregulering vi ændrer ikke forholdene

såmænd bare den garanti jeg beder statsministeren om at imødekomme over for lejerne i dag

regeringen har lagt en stribe forslag frem oppositionen har valgt tavshedens strategi

vores lovprogram noget som helst om at regulere

hvor den her folketingssamling er slut

og liberal alliance går ud og siger at de synes at

også vigtigt her midt i en valgperiode hvor vi har skiftet statsminister at der endnu en gang

en garanti der er stor usikkerhed blandt landets en

millioner lejere efter at de konservative og venstre og liberal alliance

millioner lejere der sidder hjemme og egentlig

en garanti for at deres husleje ikke skal stige med op til tre og fyrre pct som dør har anslået

jeg tror rent faktisk er rigtig rigtig mange danskere

trygge og rolige og vide at den husleje

i et folketingsår hvor der er en masse opgaver

su’en mere fleksibel og får de unge hurtigere igennem

unge under fyrre år livslang førtidspension men giver dem et bedre liv og yder et bidrag til at

en folkeskolereform

en kæmpe konkurrencepakke som oppositionen indtil nu har forholdt sig tavs om og som skal skabe mere dynamik i det danske samfund jeg synes bare at det ville klæde os alle sammen at vi kastede os over det arbejde frem for at begynde at føre valgkamp valgkampen skal nok

og hvad der skal gives af garantier og ikkegarantier når vi rammer selve valget tager vi til den

vi har været relativt gode til at synes også at statsministeren

allerede i to tusind og fire

syv da regeringen gav ufinansierede skattelettelser som nu er en af årsagerne til

med tilfredshed at statsministeren under folketingets afslutningsdebat i

ikke havde haft styr på indtægter og udgifter men nu står vi

ikke skulle fortolke hvad danskerne mente men var det så ikke bedre

ud på en erhvervsuddannelsesskole

eller ud på en af landets produktionsskoler som nu skal til at spare igen

en folkeskole hvor man nu har færre timer end minimumstimetallet så er det da relevant når

siger at vores uddannelsesniveau sakker agterud i

de lande vi sammenligner os med at spørge hvad er egentlig grunden til at regeringen prioriterer på en sådan måde at man skærer så voldsomt ned lige nøjagtig på uddannelses og

den i danmarkshistorien længst siddende undervisningsminister

det der er fundamentet for det statsministeren understreger

åbent demokratisk samfund der findes måske andre samfundsformer hvor man ligesom kan tromle synspunkter igennem men i danmark bliver en usandhed ikke rigtig af at blive gentaget og påstanden om at der er blevet givet ufinansierede skattelettelser er og

en falsk påstand de skattelettelser der er givet

er fuldt finansierede uden dem havde danmark været i værre problemer uden dem havde vi ikke i de gode år fået arbejdsløsheden helt derned hvor vi satte danmarkshistorisk bundrekord for det var skattelettelser målrettet arbejdsindkomst for ganske almindelige danskere

et selvstændigt bidrag til at arbejde

fuldt finansieret

der tegnes herre ole sohn ved jo også godt

og sammenligner danmark med en række andre lande også europæiske lande tag

socialdemokratisk ledelse rundtomkring og ser hvad

her hvor vi er ved at forlade krisen

markant bedre form

set også det der gør det muligt for os samtidig at prioritere uddannelse at sørge for at vi har råderum til det

også plads til dem de er velkomne selv om der er flere unge og heldigvis for det

også plads til dem og de er velkomne det er derfor at danmark er det land efter min bedste hukommelse der bortset fra island

på forskning i hele oecd det matcher simpelt hen

hvor statsministeren erkendte at skattelettelserne i to tusind og fire var givet på baggrund af et budget man havde lagt og hvis det budget blev overholdt

til stede nu viste det sig bare i to tusind og fem at budgettet ikke blev overholdt ergo

skattelettelserne det var bare den simple erkendelse som

opfattelse fra regeringens side at indtægter og udgifter skulle følges ad men

der var jeg alligevel for langt fremme

men vi er den situation nu at hvis man tager ud på

undervisningen jo ikke er af en kvalitet som vi kan være bekendt det har statsministeren

god nok vi har folkeskoler

der har de nødvendige regnekundskaber og læsekundskaber fordi der bliver skåret så meget

demokratiske samtale og ikke alle mulige andre samfundsformers

propagandistiske køren rundt med at regeringen har givet ufinansierede skattelettelser er

og herre ole sohn skulle i folkeoplysningens navn

er grundtvigs og kolds fædreland det er ikke bygget

holde sig for god til det der vi prioriterer uddannelse vi prioriterer uddannelse det er også et af de områder hvor

vi kom til men jeg køber ikke

de bruges jeg glæder mig over at eleverne nu i dag læser lige så godt

men jeg kan forstå at den erkendelse

er forsvundet ok så dropper vi det så har vi forskellig opfattelse af det det skal ikke skille os jeg troede bare statsministeren stod ved sin erkendelse fra juni måned men

det er jo i hvert fald en kendsgerning at den genopretningsplan som regeringen

gennemfører laver massive nedskæringer på uddannelserne

vækstforum har skitseret ti udfordringer hvoraf den ene er

at uddannelsesniveauet i danmark sakker agterud i forhold til de lande vi ønsker at sammenligne os med så er det relativt

er en sammenhæng mellem erkendelsen

prioriteringen man gør stort set det modsatte man nedprioriterer uddannelserne

er at forudsætningen for at vi får væksten igen og på den lange bane har råd til det velfærdssamfund som jeg holder så meget af

at socialistisk folkeparti har så travlt med at rive fundamentet væk under

danmark ved at foreslå

at når man skylder skal man bare gå ned i banken og låne noget mere så skal alle problemer nok

er at få orden i økonomien og det er den her regering garant for samtidig med at vi så også sikrer den økonomi der skal til for at stadig flere unge kan få en uddannelse

at vi sådan set nu har nået det mål at en procent af samfundsværdien bruttonationalproduktet nu bruges

samtidig med at vi får samlet kriseregningen

blevet dømt til at betale over en milliard kroner i bøder for

overtrædelser af konkurrencelovgivningen

sas havde kendskab til de aktiviteter der ligger til grund for kommissionens afgørelse i den aktuelle sag har kommissionen således givet sas en bøde på cirka fem hundrede og fem og tyve million

sas cargo i perioden nitten

ni og halvfems til to tusind og seks efter kommissionens opfattelse har deltaget

i ulovlig kartelvirksomhed inden for luftfragt efter at sagen kom frem gennemførte

sas en intern undersøgelse af sagen og ifølge sas viser den at nogle medarbejdere i sas cargo i nogle få isolerede tilfælde

sas har oplyst at selskabet blandt andet på baggrund af den interne undersøgelse har samarbejdet med kommissionen

sas mener imidlertid fortsat ikke

sas cargo har været en del af et globalt kartel af samme grund finder

sas ikke at bødens størrelse er proportional med sas cargos handlinger og derfor har

sas offentliggjort at de agter at anke

intentioner om at anke afgørelsen men det ændrer jo ikke på det faktum at pengene skal betales og dermed også vil have en regnskabsmæssig indvirkning

var en hundrede og firs million kroner for spionage mod norwegian

tilbage i to tusind og et var det tre hundrede million

daværende mærsk air samlet set en milliard

når vi så gang på gang ser at

i to tusind og ti er involveret i retlige tvister der belaster selskabet med bøder på i størrelsesordenen en milliard kroner når det er sagt skal det erindres at der er tale om at nogle få medarbejdere i enkelte tilfælde

sas har skærpet indsatsen for at undgå fremadrettede gentagelser

jeg er meget tryg ved at man man tager hånd om det også fra ledelsens side

set også forventeligt når man har har med med så mange penge at gøre men der ligger jo reelt en mulighed for at det her enten bliver kørt over på passagererne hvis sas regnskab stadig væk skal balancere eller i sidste ende

er det jo skatteyderpenge der endnu en gang skal puttes i sas kan finansministeren garantere at der er taget

på så betryggende vis

sasmærsk sagen omkring år to tusind har været meget opmærksom på at undgå overtrædelser af konkurrencelovgivningen derfor har selskabet etableret en lang række procedurer og retningslinjer for at undgå overtrædelser af den lovgivning siden den aktuelle sag kom frem

sas har således oplyst at selskabet blandt andet på ny har indskærpet retningslinjerne over for alle dele af koncernen

på den baggrund ser jeg ikke noget grundlag for at staten skal foretage sig videre i sagen

tager hånd om det her men men det jeg egentlig spurgte om var om

det her ikke bliver en regning der bliver videresendt

at sas har anket den her afgørelse fra kommissionens side

er af den opfattelse at bødens størrelse er ude af proportioner med forseelsen der må vi jo så afvente hvad resultatet bliver af den anke

har oplyst at selskabet i en årrække har arbejdet med en række initiativer

den er altså styrket efter at

blev opdaget i to tusind og seks man har indskærpet retningslinjerne man har lavet uddannelsesaktiviteter man gennemfører

mener ministeren ikke at det var bedre at sikre den fælles offentlige ældrepleje mod nedskæringer og besparelser på grund af regeringens økonomiske politik end at lave private luksustilbud

at kommunernes høje budgetniveau i to tusind og ti kan fastholdes ind i to tusind og elleve og fremefter kommunernes budgetter reguleres tilmed med

stigende priser og med stigende lønninger det betyder at kommunerne kan købe de samme varer

man kan have det samme personale som i år fordi det reguleres med lønstigningerne regeringen har siden to tusind og et prioriteret at udvikle og styrke den borgernære service på velfærdsområderne herunder ikke mindst på ældreområdet det offentlige forbrug og de kommunale budgetter er således steget markant under denne regering når to tusind og elleve er gået

forventer vi en stigning i det samlede offentlige forbrug på knap fireoghalvfjerdstusind million kroner siden to tusind og et og det er vel at mærke efter korrektion for den almindelige pris og lønudvikling langt den største del af stigningen i forbruget er prioriteret til den borgernære service i kommuner og regioner og derudover er de økonomiske rammer for ældreplejen i kommunerne løftet flere gange i de senere års finanslovaftaler det er kendsgerningerne på det her område og

at borgerne skal kunne vælge privathospitalerne og nu ønsker man tilsyneladende så heller ikke at man skal kunne vælge på ældreområdet

fuldstændig uenig i for vi mener det er vigtigt

det vi på anden måde har ytret os om der kan tolkes derhen at vi vil forhindre danskerne i at vælge frit

at vælge hvis de vil have et privat alternativ det vi spørger ind til her er jo regeringens seneste forslag

regeringens socialminister er ude at foreslå at man skal tvinge private plejehjem igennem at kommunerne skal tvinges til at privatisere plejehjem og at man

kan købe ekstra ydelser

man altså fratager kommunerne deres kommunale selvstyre og at man lægger op til at det

hos de private man kan købe ekstra ydelser der er det vi ikke kan lade være med at spørge

ikke bedre at fokusere kræfterne på at sikre en ordentlig service i velfærdsdanmark i det fællesbaserede velfærdssamfund der kan ministeren godt stå og remse nogle tal op

at der er blevet flere penge sagen er jo bare den at der er blevet sat færre penge af til ældreområdet ude i landets kommuner jeg står her med en undersøgelse lavet af organisationen

og der er der altså en og halvtreds procent af landets kommuner der giver udtryk for at de har faldende udgifter til ældreområdet

en række kommuner som har et uændret niveau hvilket også må betragtes som en regulær nedskæring så sagen er den at man udhuler det offentlige niveau og så gennemtvinger man

private løsninger hvor de allerrigeste i det danske samfund skal kunne købe sig til en ordentlig service det er jo altså regeringen der på en eller anden måde her erkender at det de tilbyder danskerne

er godt nok nu skal de private så

leverandører om opførelse af plejeboliger målet er

plads til nytænkning af plejeboligkoncepter så der bliver et

det vil komme mange målgrupper af ældre til gode for eksempel dem der ønsker plejeboliger med en særlig beliggenhed eller dem som ønsker en særlig type af ældrebolig det vil samtidig give private leverandører mulighed for at samtænke opførelse af boligen med den efterfølgende drift samt levering af pleje og praktisk hjælp til den ældre der er ikke tale om private luksustilbud eller at private virksomheder skal opføre boliger til de rigeste ældre virksomhederne må blandt andet jo forventes at ville holde huslejen nede så deres boliger kan lejes ud til en bred målgruppe af pensionister ingen ældre stilles ringere ved at åbne for mere konkurrence de ældres

ret til hjælp og plejebolig er uændret forslaget indebærer at alle ældre får flere muligheder for at vælge bolig efter egne behov og præferencer som det gælder for resten af boligmarkedet og det er lidt uforståeligt

regeringen melder ud her er at hvis kommunen selv vil tilbyde

de private derudover står jeg her med en artikel fra jyllands posten fra den femogtyvende november hvor regeringens socialminister giver udtryk for

det konkrete område må kommunen ikke selv byde på

eller på anden måde ikke kan løfte opgaven så kommunen bliver også tvunget til at bruge sine ressourcer på at lave et bestemt område hvor det kun er de private der kan komme til kommunen må kun spille en rolle hvis det går galt det ved vi jo fra frit valg ordningen på hjemmehjælpsområdet

det gjort i mange tilfælde i nogle tilfælde været dyrere for kommunen at have de private inde over

at der er den samme driftssikkerhed det

blive dyrere for kommunen så man bruger altså skatteydernes penge på at facilitere et privat tilbud i stedet for at sikre at man kunne bruge pengene til at alle ældre ikke kun de rigeste

ældres ret til hjælp og til plejeboliger er uændret forslaget indebærer at flere ældre får flere valgmuligheder

at vælge bolig efter egne behov og efter egne ønsker nøjagtig som det gælder

har haft fokus på at forbedre de ældres rettigheder og valgmuligheder

bare nævne et par konkrete eksempler siden to tusind og to har ældre der er visiteret til en plejehjemsplads eller plejebolig kunnet vælge frit hvor de vil bo modtagere af hjemmehjælp har siden to tusind og tre haft ret til at vælge hvilken leverandør der skal udføre hjælpen og der er fra to tusind og ni indført en plejeboliggaranti så ældre der er visiteret til en plejebolig højst skal vente to måneder på at få tilbudt en plads så det her forslag udvider de ældres

og også taler om fri konkurrence kan ministeren så forklare

kommunerne skal være afskåret fra

i en kommune mener at de faktisk selv kan løse den her opgave på fin vis hvorfor siger socialministeren så den femogtyvende november i jyllands posten

de private der må være med i det her distrikt at

være med i konkurrencen var det ikke fri konkurrence vi skulle have hvorfor må kommunen ikke være med er de offentligt ansatte ikke lige så gode er det det der er regeringens signal at hvis man er offentligt ansat

mennesker og det gælder naturligvis også de

hele vores indsats er båret af båret af at de ældre skal have nogle

her i spørgetiden hvor man angriber hver gang der er en valgmulighed privathospitaler følger man nidkært og nu kan jeg jo se

skal være nogen valgmuligheder for de ældre men det er da en sørgelig udvikling vil

som at regeringen ønsker

er at forhindre at folk får andet end det standardiserede offentlige tilbud og det er ikke regeringens politik

fremme private luksustilbud

tilfredse med den praktiske hjælp og personlige pleje som de modtager i plejehjem og plejeboliger den seneste brugertilfredshedsundersøgelse viser eksempelvis at ni ud af ti ældre er tilfredse med eller meget tilfredse med hjælpen men det betyder selvfølgelig ikke herre rasmus prehn

ikke kan gøres endnu mere vi skal jo fortsat arbejde på at udvikle ældreplejen til gavn for de ældre og derfor

har vi i vækstforum foreslået at der skal være mere konkurrence mellem private leverandører om opførelse af plejeboliger i dag er der

loft over huslejen for de plejeboliger som private leverandører opfører uden offentlig støtte regeringen lægger blandt andet op til at fjerne det loft det betyder at ældre med behov for

en plejebolig får mulighed for frit at vælge bolig efter egne behov og egne ønsker nøjagtig som det gælder for alle andre der skal finde en bolig her i landet være sig ejer eller lejebolig de private leverandører må forventes at have en stærk

holde huslejen på et niveau der kan betales af en bred gruppe af folkepensionister der er således ikke tale om et luksustilbud til de rigeste forslaget vil efter min bedste opfattelse være til gavn for brede målgrupper af ældre for eksempel dem der ønsker en særlig af

børn og børnebørn eller som ønsker en særlig type ældrebolig og jeg synes ærlig talt det er lidt fattigt

forfølger alle områder hvor der er en valgfrihed til borgerne det må trods alt være vores opgave politisk at sikre at borgerne kan indrette sig som de bedst vil

i plansocialismens bedste år

nogen borgere til et bestemt serviceniveau eller

at der er et acceptabelt tilbud til alle og dér mangler ministeren altså stadig væk at svare helt konkret på er der i et flertal af landets kommuner udsigt til at der til næste år i to tusind og elleve bliver brugt færre penge på

at man i kommunerne har sat færre penge af til ældrepleje og er det så ikke et forsøg på at presse borgerne væk fra det offentlige og sige

et privat tilbud i stedet for altså

i virkeligheden det der er regeringens strategi man udhuler det offentlige niveau og

man gennemtvinge private alternativer og

kommunerne ikke være med i konkurrencen det har ministeren bekræftet én gang det er kun de private der må være med i konkurrencen hvis kommunerne tror at de kan være med og komme med deres tilbud er de lukket ude på forhånd er ikke fri konkurrence det er fri konkurrence for de private

danskerne oplever en smertetærskel og

gjort med privathospitaler begunstiger de private aktører særligt

de kan få en forrang frem for det offentlige

aalborg kommune giver de ældre i i dagligdagen vil herre rasmus prehn betegne det som et meget meget dårligt tilbud de ældre får for

for at vi kan finde ud af om aalborg kommune adskiller sig fra resten af landet på det her område ved at aalborg kommune har udsultet de her områder jeg er godt klar over at aalborg kommune

og derfor er nødt til at sikre at indtægter og udgifter

de brugertilfredshedsundersøgelser vi kan se

en fantastisk indsats for at sikre at de ældre

bedst mulig omsorg

stolte af den ældrepleje vi har i aalborg ingen tvivl om det men det vi kan se er at det bliver sværere og sværere at få enderne til at nå sammen og at økonomien bliver mere og mere stram vi står altså med en undersøgelse der viser at langt over halvdelen af landets kommuner sådan set skal bruge færre penge til næste år end de har gjort i år vi står også med en undersøgelse der viser at når danskerne skal svare på hvad de

regner med af ældreomsorg for sig selv i fremtiden

faktisk tre ud af fire som tror at

bliver ringere end den er i dag fordi de kan se der er en tendens til at man bruger mindre og mindre og mindre og det er

jeg gerne vil rejse spørgsmålet om regeringens tvangsprivatisering hvor man

gør det ringere og ringere

så man får flyttet tilbuddene fra offentligt regi til privat regi er det det der er

give de ældre den valgmulighed og det er da

man skal vende tilbage til gammeldags

én skole og ét hospital alt hvad der indebærer valgfrihed er herre rasmus prehn imod og jeg synes da det er

en underlig ting det her er en udvidelse af de muligheder de ældre får der gælder jo stadig plejeboliggaranti

alle de andre regler på det her område

angreb bare tegner et billede af et socialdemokrati som vil rulle velfærden tilbage og gøre

sådan i det offentlige regi at man kan vælge mange forskellige tilbud man kan vælge et plejecenter hvor der er fokus på gymnastik eller dans man kan vælge et plejecenter hvor der er fokus på håndværk eller man kan vælge et plejecenter hvor man kan dyrke billard der er mange forskellige aktiviteter

målrettet forskellige interesser for de ældre og der er masser af valgmuligheder også i forhold til om man vil bo i den ene bydel eller i den anden bydel det der er spørgsmålet her er har regeringen

udhule den økonomi der er til rådighed for det offentlige

man fremprovokerer en utilfredshed hvorefter man så kommer med det man kalder frit valg men som jo ikke er et frit valg man skriver jo selv

for kommunerne kommunerne må ikke være med de må ikke kunne konkurrere

konkurrere er det i virkeligheden

man gjorde med privathospitalerne er der gentager sig nu med plejehjem hvor man siger vi overstimulerer de private tilbud for at få flyttet offentlig service væk fra kommunerne

det private så de rigeste kan få et rigtig godt tilbud

på trods af den internationale krise

bevare budgetniveauet for to tusind og ti det forhøjes oven i købet med udviklingen i priser og lønninger sådan så man kan tilbyde de samme varer og tjenesteydelser til næste år som man kan i år man kan have det samme personale til næste år som man kan i år fordi

million kroner mere

på kernevelfærdsområderne i to tusind og elleve end i to tusind og et

og den prioritering som regeringen har lavet det herre rasmus prehn forfølger her er et angreb på valgfriheden

et forsøg på at indskrænke de ældres ret til at vælge efter hvad de synes de gerne vil og hvordan de gerne vil prioritere det er fantastisk

spørgsmål

fået regeringen til at overveje at ændre praksis for behandling af fanger taget ved de krigsoperationer danmark deltager i

aktivt at påvirke at international ret respekteres det gælder også i relation til behandling af personer som danske soldater måtte tilbageholde eller overdrage til andre nationer i militære operationer danske soldater

undervist i den humanitære folkeret og instrueret i blandt andet retningslinjerne for magtanvendelse

indgået en aftale med afghanistan aftalen skal sikre at personer som danske soldater overdrager til de afghanske myndigheder behandles i overensstemmelse med internationale forpligtelser de danske styrker fører løbende

danmark i samarbejde med de andre isaf lande

i løbende dialog med de afghanske myndigheder om forhold der vedrører tilbageholdte det er også sådan

vores danske soldater har handle og meldepligt såfremt de er vidne til tortur umenneskelig eller nedværdigende behandling og sker det

med de myndigheder og det pågældende land hvori det her

observeret det er meldt og der er handlet på det

det er bekendt for spørgeren herre frank aaen at jeg i forbindelse

som vil behandle de mere folkeretlige spørgsmål

om tilbageholdte knyttet til danmarks indsats i irak og skulle der i den redegørelse vise sig at være procedurer som er uhensigtsmæssige

jeg villig til når min redegørelse foreligger at tage en åben drøftelse af de spørgsmål den eventuelt måtte rejse om

så jeg mener rent faktisk samlet set

operationer vi er i i øjeblikket men som sagt hvis irakredegørelsen skulle vise at der er procedurer der skal ændres

men vi foretager fortsat krigshandlinger i afghanistan og måske er spørgsmålet i virkeligheden meget mere interessant i forhold til

det kan godt være at vi i afghanistan har en aftale om at hvis vi udleverer fanger skal vi føre kontrol med at de bliver behandlet ordentligt vi tager bare ikke nogen fanger stort set nul og det er jo fordi vi har indført og det er

ministeren lige har erkendt i et skriftligt svar til undertegnede

den person der skal fanges og så sørger man for at det er en afghansk soldat eller en afghansk politimand

der går ind og foretager den formelle anholdelse og så skal der ikke laves nogen aftale om at føre kontrol med hvad der sker med vedkommende så kan vi fralægge os ethvert ansvar

hvad der sker med personen vi har godt nok fanget vedkommende for det er i praksis danske soldater der har

til afghanere og så er folkeretten tilsyneladende indrettet på den måde det

så er afghanerne alene der har ansvaret for hvad der sker med den pågældende

meget stort spørgsmål når vi er med til at tage fanger og det er vi jo når vi omringer vedkommende og selv om vi formelt ikke er den der lægger om jeg så må sige hånd på skulderen har vi da et ansvar for hvad der sker med vedkommende efterfølgende er ministeren ikke enig i det

af sikkerhedsansvaret det er herre frank aaen også fuldstændig bekendt med i det indgår også at det er de afghanske nationale sikkerhedsstyrker det vil sige den afghanske hær

afghanske politifolk som i højere og højere grad skal overtage myndighedsopgaven og skal overtage sikkerhedsopgaverne i afghanistan

set helt naturligt når vi arbejder så tæt sammen med

som laver det primære arbejde

ideen med partnering som er det nøgleord

at de udenlandske styrker

senest i to tusind og fjorten kan overtage hele sikkerheden

er det helt naturligt at det er de afghanske soldater

der hedder at afghanerne

og regeringen er jo at vores danske styrker

er jo nato der står for

også derfor at det er sådan at den afgørende indsats for at tage en fange i helmandprovinsen der hvor danskerne er og de danske soldater

nato der har den egentlige

derfor er det kun proforma

i langt de fleste tilfælde

derfor jeg spørger endnu en gang jeg spørger ikke engang efter folkeretten jeg spørger ikke efter aftaler jeg spørger bare ministeren når danskerne i praksis er dem der har ansvaret for at tage en person til fange har vi så ikke lige så stort et ansvar for hvad der sker med den person efterfølgende som hvis det var os selv der tog fangen hvorfor er der forskel på at vi har stået en

med kanonen rettet mod den pågældende

andre tage fangen sammenlignet med at det var os selv der tog fangen

herre frank aaen har fuldstændig ret i det er hele helmandprovinsen for er også britiske styrker til stede

tre hundrede danske soldater og en afghansk soldat

at man skal tilbageholde fanger det er altså sådan

tre afghanske bataljoner nede i vores område

de arbejder meget tæt de er partnere sammen med vores soldater

det ikke et spørgsmål om at der er få afghanere og mange danskere nej

fuldt ud trænet det er helt naturligt

i eget område men støttes op backes op

hver eneste gang vi sender en patrulje ud det

det rigtig meget er afghanerne selv der udfører operationerne

skynde os at trække vores styrker hjem men det er jo ikke tilfældet det er jo det modsatte der er tilfældet men lad nu det være mener ministeren ikke at der foregår mishandling i afghanske fængsler er vi ikke enige om det

at tage fanger som efterfølgende havner i et fængsel hvor de kan blive udsat for mishandling

det gør vi med baggrund i den aftale som jeg også nævnte i mit indledende svar

er en aftale mellem den danske regering og den afghanske regering om at vi

de fanger som vi har overleveret til de afghanske myndigheder

idømmes dødsstraf og så videre så de fanger som vores danske soldater

og vi sikrer at der ikke er nogen krænkelser i den forbindelse

bliver påpeget at der kan være steder i afghanistan hvor det er sådan

så fører vi tilsynet så sikrer vi at

fra dansk side i rigtig mange sammenhænge at påvirke at international ret respekteres det gælder altså også i relation til tilbageholdte

regeringen faktisk allerede tilbage i to tusind og syv tog initiativ til det der hedder copenhagen process om håndtering af tilbageholdte hvor ambitionen er at der skal opnås en bred international tilslutning til et sæt retningslinjer

for eksempel internationale røde kors nato fn og så er der lang række lande som deltager i det her arbejde i

for at lave de retningslinjer for hvordan man håndterer tilbageholdte

med henblik på at håndtere de udfordringer der kan være med hensyn til tilbageholdte i internationale operationer i afghanistan

en årrække iværksat og støttet en række initiativer der har til hensigt at fremme menneskerettighederne i afghanistan herunder også for tilbageholdte

om den danske indsats i afghanistan to tusind og otte

tolv det fremgår meget klart her at danmark med en integreret politisk militær og civil indsats vil bidrage til sikkerhed og genopbygning blandt andet gennem støtte til statsopbygning demokrati fremme af menneskerettigheder og god regeringsførelse der udfoldes rent faktisk et omfattende internationalt arbejde

at styrke kapacitetsopbygningen på retsområdet i afghanistan herved understøttes

kunne ske i henhold til de internationale forpligtelser som vi har

det er vi via det arbejde der er forankret i udenrigsministeriet som jeg også nævnte før

side indgået en aftale med afghanistan

har vi som jeg også nævnte før handle og meldepligten for soldaterne samlet set synes jeg faktisk

praksis der er det afgørende og jeg vil sige at i forhold til praksis

henviser ministeren igen til den aftale danmark har med afghanerne om hvordan man behandler

selv udleverer der er også tvivl om

verserende sager om men skidt med det der er en aftale der på papiret ser flot ud det jeg har spurgt

igen og igen

ikke selv fanger formelt set men reelt gør og hvad der videre sker med dem i afghansk

at der foregår mishandling i afghanske fængsler er det i orden at danmark er med til at tage fanger som formelt set ikke anholdes af os selv men af en afghaner når vi så ved at den fange ender i et fængsel hvor der kan ske

ved ministeren noget som helst om skæbnen for

jo mennesker det her drejer sig om når vi har været med til at tage en fange i helmand som så formelt set

anholdes af en afghaner ved vi så hvad der videre sker med den pågældende afghaner

det er vi så holdt op med men når vi så hjælper afghanerne med at tage en fange ved vi så hvad der sker med vedkommende

tages i afghanistan og det her spørgsmål nummer s fire hundrede og to og firs

set ikke om hvordan man behandler enkeltfanger eller hvordan vi behandler enkeltfanger jeg mener rent faktisk at vi gør rigtig meget fra dansk side i forhold til hvordan man beskytter menneskerettighederne for fanger der tages i

at man i afghanistan får opbygget kapaciteten til at man selv kan håndtere sine fanger i henhold til de internationale konventioner det gør vi blandt andet inden for retsområdet hele rule

området er danmark meget meget aktiv inden for

en del af den partnering er også støtte

tilbageholdelse af fanger så jeg mener

gør man for at beskytte menneskerettighederne for fanger der tages i afghanistan det er det det går på og herunder altså fanger

hjælpe afghanske soldater med at tage en fange

at gøre med at beskytte ikke bare nogle formelle ord men nogle fanger der er helt virkelige mennesker

ministeren og den danske regering noget som helst noget som helst om skæbnen for dem vi er med til at tage til fange det er jo afgørende for om vi kun får skrevet nogle pæne ord som karzai skriver under på eller om det virkelig er noget der hjælper de mennesker der bliver puttet i fængsel ved vi noget som helst om hvad der sker med de fanger vi er med til at tage

det er afghanistan der har ansvaret for de afghanske fanger

den forbindelse bidrager vi jo til kapacitetsopbygningen i afghanistan inden for rule of

det er helt naturligt når afghanistan er et suverænt land når vi partner op med de afghanske soldater laver fælles operationer

set ikke at vi skal gå ind og fratage den afghanske stat retten til rent faktisk at drive sig selv

jeg synes det er helt naturligt når afghanistan er en suveræn stat

at det så i henhold til folkeretten det står der

består af en præsident valgt ved valgsnyd baseret på krigsbaroner narkobaroner

alle og enhver ved at den mest korrupte institution man har i afghanistan er politiet man ved at der foregår mishandling i de afghanske fængsler og så er jeg ikke tryg ved

vil da sige tak for at ministeren så åbent erkender

de fanger vi er med til at tage og som bliver anbragt i et afghansk fængsel har vi ingen som helst viden om

er tankevækkende at vi hjælper et land med at tage fanger og så ved vi ikke hvad der sker med de pågældende efterfølgende og jeg taler ikke om at vi skal overtage ansvaret folkeretligt

pågældende fanger jeg taler kun om at vi skal sikre os at fanger vi er med til at tage og

bliver mishandlet vi skal have mulighed for at føre kontrol med at de bliver behandlet ordentligt men jeg kan forstå

ministeren ikke kan garantere

de afghanske sikkerhedsstyrker i øvrigt den afghanske hær

at de har egne retsinstitutioner de har egne fængselsinstitutioner og det vi skal bidrage med er at vi skal understøtte at de

håndterer deres stat selv det gør vi bla når vi taler om vores

gør vi sådan set også ved

noget som er i strid med de internationale konventioner

står på soldatens

går rundt med på sig alle sammen

så derfor griber vi ind hvis det er sådan

vi ser noget der er i strid med de internationale konventioner

kan ministeren oplyse om eventuelle drøftelser mellem forsvarsministeriet og

under og forud for forløbet med hensyn til den såkaldte jægerbog og beslutningen i

forsvarsministeriet blev bekendt med den omhandlede bog i forbindelse med et interview som den daværende forsvarsminister søren gade gav til jyllands posten onsdag den niende september to tusind og ni i henhold til journalisten fra jyllands posten

i bogen være omtalt operationer som ikke tidligere havde været kendt i offentligheden samme eftermiddag

ministeriets forespørgsel at man ikke kendte til

niende september et eksemplar af bogen som ikke var udkommet endnu samme aften

afholdt et møde hvor der deltog medarbejdere fra ministeriet fra forsvaret og fra forsvarets efterretningstjeneste formålet med mødet var at få et overblik over de spørgsmål som bogen måtte give anledning til for ministeriets vedkommende drejede det sig primært om at få gennemgået bogen for omtaler af udsendelse af militære styrkebidrag identificere disse og sammenholde dem med de mandater der var givet af folketinget

på et formøde umiddelbart før mødet i forligskredsen meddelte chefen for for

at forsvarskommandoen var i gang med at vurdere om bogen indeholdt

den vurdering var ikke færdig men meget tydede på at der var klassificerede oplysninger

var omtalt udsendelse af militære styrkebidrag som ikke havde mandat ministeren bad derefter chefen for forsvarsstaben om at redegøre for

om nødvendigt ville forfølge muligheden for at få nedlagt et fogedforbud

har fået refereret at de tilstedeværende medlemmer af forsvarsforligskredsen gav meget klart udtryk for at selvfølgelig

skulle forsvaret sørge for at klassificerede oplysninger ikke blev

afsluttede kommandoen sin gennemgang af bogen og konkluderede at bogen indeholdt klassificerede oplysninger den fjortende september konkluderede forsvarskommandoen

den fjortende september indgav man fogedbegæring for at få nedlagt fogedforbud mod bogen og fogedretten fastslog

enogtyvende september at kommandoen havde sandsynliggjort at

indeholdt oplysninger som var fortrolige

med mange spørgsmål også den anden vej rundt

bogens farlighed i

det ministeriet har været involveret i er spørgsmålet

udsendelserne der er en liste bag i bogen om der har været mandat til alle de udsendelser det

vi jo også ved er at hærens operative kommando

var bogen heller ikke farlig og at man skulle passe på med at gøre en meget stor sag ud af det her jeg kan i øvrigt oplyse ministeren om at det

på det møde der blev afholdt den tiende september

står stadig en uklarhed med hensyn til om forsvarskommandoen

input fra forskellige myndigheder der er underlagt kommandoen herunder hærens operative kommando

alle sammen hele vejen rundt herunder også fra forsvarets mediecenter

blæse den her sag op lad nu være med at gå efter den her bog for der er ikke noget særligt i tværtimod

forsvaret hvad er det så

forsvarskommandoen beder ministeriet om at overveje i

disse udsendelser er der en

onsdag den niende september mellem forsvarskommandoen og forsvarsministeriet ud over det møde som ministeren

om aftenen og er der her en tilbagemelding fra forsvarsministeriet

omtaler af udsendelse af militære styrkebidrag fuldstændig som

og så skulle man sammenholde dem med de mandater der var givet af folketinget

med hensyn til klassificerede oplysninger

er tale om at en medarbejder har brudt sin tavshedspligt og hvorvidt

refererer til er som jeg kan forstå der har stået i avisen at hærens operative kommando deltog

ikke har interesseret sig for om den her bog var farlig eller ikke farlig

og herunder heller ikke ministeriet betyder det også at ministeriet ikke var orienteret om at flere af de myndigheder der var underlagt forsvarskommandoen i virkeligheden rådede til det modsatte nemlig til ikke at søge at få nedlagt fogedforbud mod bogen betyder det i virkeligheden når vi

forsvarsministeriet slet ikke har været involveret i overvejelserne om om den her bog udgjorde en potentiel trussel eller ej

vil bare gerne have ministeren til at bekræfte at det er den rigtige opfattelse

her bog eller i det hele taget oplysninger som

set forsvarskommandoen der helt egenhændigt beslutter hvorvidt der er tale om

og hvorvidt der er tale om klassificerede oplysninger det vil sige oplysninger oplysninger som ikke

det ikke et spørgsmål som ministeriet

der er et formøde om formiddagen mellem

fogedforbud eller ej

ikke truffet beslutning om hvorvidt man vil søge

fogedforbud jeg forstår også at da vi indleder forsvarsforligsmødet

meddelte at man var i færd med at vurdere om der var tale om klassificerede oplysninger

er færdig med at gennemgå hele bogen inklusive alle

ud af om mandagen den fjortende september konkluderer forsvarskommandoen

bistået af kammeradvokaten at

at bogen indeholder oplysninger som er fortrolige som er omfattet af tavshedspligten og som skal hemmeligholdes af militære og sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til danmarks forhold

i forsvarskommandoen om at den såkaldte jægerbog var farlig og burde søges stoppet

fogedforbud mod udgivelse af thomas rathsacks bog jæger i krig med eliten

fogedforbud og det var forsvarskommandoen der traf beslutningen jeg mener derfor

både den ottende oktober og den niende oktober og har redegjort for lige præcis forsvarskommandoens beslutning om at

den her bog jeg ved jo også at herre john dyrby paulsen burde have modtaget begge breve fra den ottende niende oktober

det er meget klart at der blev truffet beslutning om det den fjortende september og at det var forsvarskommandoen

på trods af indstilling om det modsatte fra hærens operative kommando

træffer man alligevel på et eller andet tidspunkt den beslutning at den her bog er farlig det er lidt svært at se hvorfor jeg er med på at den formelle begrundelse er

denne bog indeholder klassificeret materiale eller materiale

men i gør jo selv det at i blæser dem op

være at man skulle gå efter det hvis der er noget farligt

anden forpligtelse til men der er også en forpligtelse

kan gøre tingene værre derfor synes jeg stadig væk er undersøgt hvad i alverden

interne diskussioner i forsvaret og med de underliggende myndigheder

chef og forsvarets ledelse rådfører sig med de øvrige myndigheder

forsvarets ledelse der skal træffe beslutningen om hvorvidt man ønsker at nedlægge

skandale og årsag til den største skandale vi har set i dansk

i hvert fald med hensyn til de resultater og de konsekvenser sagen har fået vi husker den arabiske oversættelse af samme bog vi husker en forsvarschef der tog sit gode tøj og gik eller blev gået afhængigt af hvordan man opfatter sagen og det endte jo med at søren gade i sidste ende også valgte

det jeg hører på ministeren nu er jo jamen

grund til at undersøge hvorfor man traf den beslutning det har jeg ikke noget som helst med at gøre så en af de største skandaler i dansk forsvar nogen sinde får lov til at ligge hen i en sort boks

den her beslutning blev truffet på trods af at vi ved at vigtige myndigheder under

er sket om ikke andet

forsvarskommandoen havde sandsynliggjort at bogen indeholder oplysninger som er fortrolige omfattet af tavshedspligt og som skal hemmeligholdes af militære eller sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til danmarks forhold til fremmede magter det har fogedretten vurderet

der skal nedlægges fogedforbud mod bogen

enogtyvende september at man har sandsynliggjort at

er sket jeg tror

andetårsstuderende på journalisthøjskolen

sagt til forsvarskommandoen det kan godt være at i får ret i fogedsagen men det kan ligeså godt være og med meget stor sandsynlighed at i i virkeligheden er med til at blæse den her sag meget meget stort op og give den en enorm omtale som i i virkeligheden

der er farlige alligevel vælger forsvarskommandoen

forsøg på at få nedlagt fogedforbud vel vidende

der har sagt det at det her nu bliver blæst stort op på forsiden derfor må det også være interessant for

det er da en fejlbeslutning af rang

den overgår noget andet jeg nogen sinde har set

lækket oplysninger som er fortrolige som er omfattet af tavshedspligt som skal hemmeligholdes af militære og sikkerhedsmæssige årsager og som skal hemmeligholdes af hensyn til danmarks forhold til fremmede magter

naturligt at forsvarets ledelse siger at det skal vi gribe ind over for

er helt naturligt at det er sådan

vi har vurderet er klassificerede oplysninger i den her bog og vi ønsker at få nedlagt fogedforbud mod bogen at der så er

hele bogen mens den her proces

synes jeg nok er det man glemmer i alt det her avishysteri og herre dyrby paulsens henvisninger til førsteårsjournaliststuderende og så videre det er vurderet i fogedretten at der var tale om

til som sagt militære og sikkerhedsmæssige årsager

skal sættes to streger under ikke alt det andet journalistsnak

af herre karl h bornhøft

den situation fortsætte hvor manglende adgang til

data fra lægemiddelforsøg betyder at lægerne ikke kan vælge

de bedste behandlinger til patienterne

altid bør ske publikation altså offentliggørelse af

kun derved kan vi lære af forskningen og sikre et godt sundhedsvæsen med høj kvalitet

godt understrege at ansvaret for at et klinisk forsøg gennemføres videnskabsetisk forsvarligt herunder at der sker offentliggørelse

hos den forsøgsansvarlige i lægemiddelloven

de tilhørende bekendtgørelser er der fastsat rammer for

det fremgår af komitéloven at en komité kun kan meddele tilladelse til et biomedicinsk forsøg

det fremgår af den bekendtgørelse der regulerer god klinisk praksis at forsøgsprotokollen skal indeholde en beskrivelse af hvor resultaterne planlægges offentliggjort spørgsmålet om

selektiv publicering drøftes jo også i andre lande også i eu det europæiske lægemiddelagentur

offentliggørelse af oplysninger om europæiske kliniske forsøg herunder forsøgsresultater i den såkaldte

vil såvel positive som negative forsøgsresultater blive indført i databasen efterhånden som oplysningerne bliver tilgængelige offentliggørelsen omfatter kliniske forsøg i alle faser uanset om der foreligger en markedsføringstilladelse for det pågældende lægemiddel man er i øjeblikket

som forventes at blive tilgængelig i starten af næste år derfor er det min opfattelse at rammer til at sikre at alle biomedicinske forsøgsresultater kommer til offentlighedens

at vi skal sørge for optimal åbenhed

firmaet pligt til at indsende en rapport til lægemiddelstyrelsen om alle de forsøg der bliver foretaget med lægemidlet men firmaet har

ikke i dag pligt til at publicere alle resultaterne hvis jeg lige må minde ministeren om

flere eksempler på at det primært er de undersøgelser

konklusioner om lægemidlet som medicinalfirmaerne vælger at publicere i de medicinske tidsskrifter derfor vil jeg godt spørge

uvildige undersøgelser af lægemidlet når patienten skal rådgives

sådan som det er i øjeblikket er det jo rent faktisk i forhold til forsøgene

der selv afgør hvilke dele der skal

at en lægeetisk komité kun kan meddele tilladelse til biomedicinske forsøg hvis der sker offentliggørelse af såvel negative som positive forsøgsresultater så hurtigt som det er muligt og fagligt forsvarligt og når det gælder det europæiske

vil både positive og negative forskningsresultater blive indført i databasen efterhånden som oplysningerne bliver tilgængelige jeg er nemlig fuldstændig enig med herre bornhøft i at et videnskabeligt forsøg er et videnskabeligt forsøg hvis ikke man offentliggør både

et medicinalfirma ansøger om en godkendelse af et konkret lægemiddel hvor der så er foretaget en lang række undersøgelser i forhold til virkningen af lægemidlet og hvor der jo altså faktisk er en

alle andre for eksempel cochrane centeret eller andre der ønsker at lave en uvildig undersøgelse af det her

negative materiale som jo sammen med det positive giver

rigtige billede af hvad der egentlig virker derfor

i det mindste at undersøge det element og så også prøve

gøre sig nogle overvejelser om hvordan vi undgår at medicinalindustriens kommercielle interesser rent faktisk kommer til at vægte højere end

har større fornøjelse af at offentliggøre positive resultater end negative resultater jeg ved ikke om man gør det men man kunne godt sige at der kunne være en tilskyndelse

derfor er det så vigtigt at det klart fremgår af komitéloven at man kun kan få tilladelse til forsøg hvis også negative resultater bliver offentliggjort det er derfor at det er så vigtigt at den database man nu

fylder med oplysninger på europæisk plan også omfatter negative resultater

ministerens udsagn som udtryk for at vi har en fælles indgangsvinkel til det her og at ministeren vil forsøge på at følge op på det sådan at vi i hvert fald også i tiden fremover kan føle os rimelig overbeviste om at det er interessen for lægemidlets konkrete virkning der er det afgørende og ikke

lægemidler der er under godkendelse her i danmark og hvor

at også andre interessenter kunne se hvad der var positive og negative resultater det vil jeg så bede

for den fornemme

at den er troværdig når det gælder effekterne af den medicin man udvikler og sælger den troværdighed er fuldstændig afgørende

negative som positive så der er tillid omkring

og negative kun derved kan vi lære af forskningen og sikre et godt sundhedsvæsen med et behandlingsniveau

er der regler som forpligter den forsøgsansvarlige til at offentliggøre både positive

det europæiske lægemiddelagentur ved at forberede offentliggørelse af oplysninger om europæiske kliniske forsøg herunder forsøgsresultater i den omtalte database jeg tror på den baggrund at vi har tilstrækkelige rammer

det er jo rigtigt i den her situation

kan andre godt få adgang til hvis de spørger det pågældende medicinalfirma men medicinalfirmaet kan rent faktisk også sige nej og det det er

det vil sige at vi faktisk står med kun den halve del af sandheden

det billede nemlig de positive resultater

det ikke er muligt for andre at kigge ind bag ved firmaerne

vil jeg godt spørge ministeren igen vil ministeren ikke

være med til at styrke lægers mulighed for at

upublicerede data uden at medicinalindustrien absolut skal have lov til at nedlægge veto

det er jo i almenhedens interesse

det er flot hvis der er et lægemiddel som giver en positiv effekt men det kan faktisk være lige så værdifuldt for både patienterne og samfundet

ind i vores fremtidige måde at behandle det på

der naturligvis kan anmodes om aktindsigt i det materiale som lægemiddelstyrelsen modtager vedrørende kliniske forsøg i materialet kan der dog indgå fortrolige oplysninger som det ifølge offentlighedsloven ikke er muligt

det gælder både personfølsomme oplysninger om enkeltpersoners private forhold herunder helbredsforhold og oplysninger om forretningshemmeligheder

for forretningsforhold af væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed som oplysningen angår i praksis giver lægemiddelstyrelsen efter en konkret vurdering aktindsigt i forsøgsoplysninger

for i denne periode at afvente om virksomheden vil klage over afgørelsen derfor er det min opfattelse at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at justere reglerne som jeg mener balancerer hensyn til

erhvervslivet og videnskabsetikken

tilføje at lægemiddelstyrelsen siden årsskiftet januar to tusind og otte har anmodet den ansvarlige for kliniske forsøg om at indsende en kopi af publicerede videnskabelige artikler om forsøgsresultater i forbindelse med at styrelsen modtager

om han ikke i det mindste vil forsøge at give et tilsagn om at han arbejder for at der bliver offentlig adgang til alle data fra samtlige kliniske forsøg om lægemidler også de data som medicinalfirmaerne ikke har indsendt til lægemiddelstyrelsen for det er jo det

det hele og fulde billede af virkningen eller mangelen

over for ministeren at der der

i de diskussioner der har været indtil nu også er en meget klar opfattelse af at medicinalfirmaerne er rimelig gode til at finde svar der går på at lige præcis det her

det vil jo være en oplagt måde at sikre danskerne på i tiden fremover hvis ministeren vil gå ind i overvejelser af den her karakter

at investere millioner af

hundreder af millioner somme tider milliarder i udviklingen af nye lægemidler som kan lette livet

vi altså nødt til at respektere at der også kan være ting som i hvert fald i en periode holdes hemmelige for at de får en rimelig indtjening som følge af de investeringer

der er noget der hedder forretningshemmeligheder

os der er uinteresserede i at have

og innovativ industri på lige præcis det her område og vi er vel helt enige om at det er noget samfundet har en ekstremt stor interesse i at understøtte men det jeg ville opfordre ministeren til var også at overveje det sidste element i den her diskussion nemlig at man

vægte langt højere og dermed også kunne give den her

det kunne give de folk der skal foretage behandlingerne for os et meget bedre bedømmelsesgrundlag fremover og det ville kunne give vores forskningsinstitutioner en helt ny tilgang til at få en langt mere

at der faktisk udvikles nye lægemidler det er derfor vi har de videnskabsetiske komiteer det er derfor vi har hele det

men dog ikke om offentliggørelse af alle forretningshemmeligheder og det er for at vi kan finde en balance

og hvad agter ministeren at gøre for at disse vigtige projekter kan sættes i gang

muligt for regionernes lønnings og takstnævn og dansk psykolog forening at blive enige om en aftale hvor ydelsen angst bliver tilføjet den gældende psykologoverenskomst det har selvfølgelig givet mig anledning til at overveje alternative muligheder for at få pengene som vi afsatte til behandling af angst ud så de kan gøre gavn for patienterne disse overvejelser har jeg for nylig sendt til satspuljepartiernes sundhedspolitiske ordførere og det er overvejelser om en løsning hvor opgaven med at behandle personer med let til moderat angst udbydes til fobiskoler angstklinikker og privatpraktiserende psykologer dermed skal ydelsen ikke medtages i de privatpraktiserende psykologers overenskomst med regionerne men vilkårene vil i øvrigt blive de samme

havde tiltænkt ordningen i en overenskomstmodel jeg håber derfor på en hurtig og positiv tilbagemelding fra satspuljepartiernes sundhedspolitiske ordførere inklusiv

kan få pengene ud til behandling af de angstramte patienter og skulle det vise sig at vores initiativ med en alternativ løsningsmulighed for psykologbehandling af angst motiverer dansk psykolog forening til at genoverveje deres lyst til at indgå i en forhandling om en overenskomstaftale med lønnings

henvendelse om hvad man

men det der bekymrer mig og andre i

siden to tusind og otte faktisk ikke

noget de her penge skulle have været sendt ud og virke

sig nogenlunde godt orienteret om hvordan sagen har udviklet sig de blev ved et brev der blev udsendt for præcis en år siden orienteret om at

en beskrivelse af henvisningskriterierne og at det var ministeriets forventning at den

altså den første april i år og så var det at afslutningen af forhandlingerne

med dansk psykolog forening blev forsinket

det blev aftalt at udsætte bekendtgørelsen til den første juni

man have gjort anderledes i de år der er gået hvordan kan vi gøre det anderledes næste gang vi sætter os ned og beslutter at

presse regionerne eller psykologerne eller hvem

jeg vil også gerne understrege min egen utålmodighed i

fordi vi ikke har nogen overenskomst med praktiserende lægers organisation kan vi ikke få indført det selvfølgelige at når

sætte kryds i en rubrik som fortæller

nu står vi her med en sag som også er blevet forsinket i det uendelige men sådan er den danske model altså at vi regerer

for jeg blev lige så rystet som hende da jeg hørte sfs formand udtale at han ville bruge fem milliard kroner under en s sf regering på at overflødiggøre de private hospitaler man må jo virkelig spørge om han har spist grannåle eller er sket her i juletiden for hvis man udkonkurrerer

har borgerne jo ikke længere nogen valgmulighed hvorfor skulle man bruge fem milliard

når de private hospitaler faktisk er billigere end de offentlige

over for det spørgsmål de private hospitaler udgør to tre procent af det danske sygehusvæsen de private skoler udgør tretten procent af det danske skolevæsen og tager man efterskolerne med er

ikke er dyrere men billigere end den offentlige standardløsning

vi skal passe på med unødig polemik mod kolleger der ikke

at servicere de danske borgere i sundhedsvæsenet

hvordan mener ministeren det vil se ud med hensyn til for eksempel behandlingsgarantien vil den være den samme hvis ikke vi har de private

de urimelige ventetider med den ekstra kapacitet

dels kunne det skabe en nyttig konkurrence og lægge pres på priserne i det offentlige system sådan som regionernes formand bent hansen jo også har erkendt at det gjorde så ud over at trehundrede og tredstusind patienter

det frie valg også været med til at få de offentlige sygehuse til at oppe sig hvortil kommer at vi jo altså

ventelisterne nedbragt fra i gennemsnit halvfems dage til nu fem og halvtreds dage så jeg er ganske enig med spørgeren og jeg er i øvrigt også glad for formandens bemærkning

som ikke er til stede det var min eneste bemærkning

fra firmaer der har sundhedsforsikringer som er skattefritaget hvilke indflydelse

foran andre i køen og dermed skubbede andre tilbage

ville jeg være modstander af forsikringer hvis det var sådan at forsikringer førte til at skatteyderne hjalp nogle til at

jeg være imod forsikringer

politiken for en måned siden tror jeg

hvis der ikke er en meget stor besparelse for samfundet ved at nogle forsikrer sig og derved får tingene klaret uden for det offentligt betalte sundhedsvæsen så er der i hvert fald en lille besparelse ved

meget lille besparelse

også være tilhænger af det fordi det

private ikke har såsom udgifter til et døgndrevet akutberedskab uddannelse af læger og sygeplejersker og at ministerens udtalelser til tv to den femogtyvende november to tusind og ti om at de private operationer jo

taksterne under det udvidede frie sygehusvalg er lavere end de takster der gælder for de offentlige sygehuse

selvfølgelig har spørgeren ret i at de offentlige og de private sygehuse har forskellige vilkår det gælder akutberedskab

som kun de private har eksempelvis købsmoms lønsumsafgift og forrentning og afskrivning og for eksempel skal et privat sygehus jo under en eller

har bygningen gratis forrentning og afskrivning indgår ikke i de såkaldte drg takster så billedet er slet ikke så entydigt som spørgsmålet giver indtryk af det regeringen har gjort er at lægge et nyt udgangspunkt for forhandlingerne mellem regionerne og de private sygehuse i stedet for at udgangspunktet var de gennemsnitlige

er udgangspunktet nu de mest effektive offentlige sygehuse hvilket også fremgår af det katalog

i efteråret to tusind og ni for et år siden så jeg må fastholde at taksterne på de private sygehuse er lavere end de offentlige gennemsnitstakster men de er på niveau med de mest effektive offentlige sygehusafdelingers omkostninger og jeg må også fastholde at de i øvrigt blev sænket med tyve procent

de private hospitaler jeg ved ikke om ministeren kan huske det

og sagde at det var meget svært at bevare pessimismen sagt på en anden måde

sige til det at statsministeren jo kun

på ét bestemt tidspunkt nemlig da regionerne og

og da lagde han snittet midtimellem sådan at taksterne blev fem og halvfems procent af det som taksten er hos de offentlige og så må man ikke undre sig over at efter at taksterne

er det jo billigere at tage hundrede patienter flere end det er at operere de første hundrede så der er intet mærkeligt i at det er gået den vej at man starter med

priser der er lige så høje som de offentlige

offentlige hospitaler er forpligtede til at varetage og som de private

jeg vil så høre om ministeren stadig væk vil fastholde at de private hospitalers operationer når man tager

derudover i stadig væk er tyve procent billigere i den forbindelse kunne det være interessant at høre hvor mange

som det offentlige skal betale og som de private

et beløb syv tusind

opereres for et eller andet

aflevere en del af det til kol patienter og medicinske patienter og alt muligt andet sådan er det jo ikke

jeg vil for at være pædagogisk nævne hvad region syddanmark

sparet hundrede million kroner ved at udbyde operationer til private det kan da kun lade sig gøre hvis de private gør det billigere end det offentlige ellers ville region

så jeg mener der

og jeg tænker somme tider på hvor meget de fire andre regioner kunne at gøre som region

ved ikke at udbyde flere operationer

operationer til private

om at når region hovedstaden har disse helt vilde overskridelser som har ført til store afskedigelser bagefter så er det netop fordi man

men hvorfor skal man af al magt undgå at udbyde operationer hvis man faktisk kan spare penge

hospitaler ud over de konkrete operationer er forpligtede til at

række andre arbejdsopgaver som gør

det betyder jo på bundlinjen at når ministeren går ud og siger at de private operationer er tyve procent billigere så er det fordi ministeren ser bort fra det andet regnestykke derfor vil jeg fastholde mit spørgsmål har ministeren ikke talt forkert

at udbyde operationer til private aktører jeg sagde jo i mit svar at spørgeren har ret i at offentlige og private sygehuse har forskellige vilkår i det offentlige skal man også have et akutberedskab og der er uddannelsesopgaver og så videre det er helt rigtigt men så nævnte jeg at man i det private til gengæld skal betale købsmoms lønsumsafgift forrentning afskrivninger og husleje som det offentlige jo har gratis og det er i hvert fald forkert at sige at kol og kræftpatienter altså rygerlunger og kræft er noget som belaster

der ligger bag beslutningen om først at indføre screening for tarmkræft fra to tusind og fjorten og ikke to tusind og tolv når kræftens bekæmpelse vurderer at screening for tarmkræft kan redde en hundrede og halvtreds menneskeliv hvert år

på tarmkræftområdet og fra regionerne der selv har været med til at udarbejde den plan for indførelse af screening for tarmkræft som nu er vedtaget med

at den socialdemokratiske formand for danske regioners sundhedsudvalg har udtalt sig positivt

så vi kan få det hele planlagt ordentligt

og spurgt om det faglige miljø som skal forestå screeningen og forestå behandlingen af de patienter som

han siger at hvis pengene blev givet i to tusind og elleve ville man rundt på sygehusene være klar til at tage patienterne ind fra to tusind

vinde to år det der er konsekvensen

kræftens bekæmpelse har sagt mere end én gang efter at kræftplan

også i den periode at tre hundrede danskere

screeningen i gang i to tusind og fjorten det der er meget vigtigt for mig

beslutning der ligger bag

at man først vil give pengene til behandlingen og screeningsdelen i to tusind og fjorten vil ministeren be eller afkræfte at der er truffet en politisk beslutning og at

har fået en ramme givet af sundhedsministeriet eller sundhedsstyrelsen som har sagt at man først skal starte i to tusind og fjorten fordi det først måtte være der pengene er

for indførelse af tarmkræftscreening det var en bredt sammensat arbejdsgruppe med deltagelse af den multidisciplinære cancergruppe for tarmkræft som blandt andet blev sammensat af medlemmer af dansk kirurgisk selskab

der altid være forskellige synspunkter i en sag men det ændrer ikke ved at implementeringsmodellen er valgt på baggrund af et grundigt fagligt forarbejde og en enig arbejdsgruppe

man skal lige huske at

om hundredtusinder af afføringsprøver som skal analyseres det skal sættes i værk folk skal uddannes og det skal sendes frem og tilbage det er en kæmpe øvelse og det er også derfor den er så kostbar at den når den er

man kan få uddannet de folk der skal til så vi ikke skaber falsk tryghed ved at man ikke får tilstrækkelig gode analyser

vi skal have kvalitet i sundhedsvæsenet vi accepterer ikke middelmådighed slet ikke når det drejer sig om livstruende sygdomme

vi må jo blot sige at der altså

hundrede og halvtreds danskere som dør hvert år som efter kræftplan

overleve hvis man får screeningen i gang jeg spørger ministeren en gang mere kan ministeren svare mig et hundrede procent sikkert på at resultatet altså igangsætningen af screeningerne ikke skyldes en politisk styring fra ministeriet eller fra sundhedsstyrelsen men ene og alene skyldes at den faglige arbejdsgruppe har sagt vi kan ikke levere produktionen afføringsprøvernes undersøgelse og efterfølgende operation og undersøgelse på sygehusene hvis ikke vi får så lang tid altså to tusind og elleve to tusind og tolv to tusind og tretten til at planlægge så vi først går i gang i 2014 kan ministeren be eller afkræfte det

det optimale på det sundhedsfaglige område med det optimale på det økonomiske område man kan altid brænde flere penge af og det kan godt være at

mortensen synes at det er for fedtet at det kun skal koste en halv milliard kroner om året jeg synes at det er et kæmpemæssigt fremskridt vi

og jeg har det rigtig godt med at det køres ind på en både økonomisk og sundhedsfaglig forsvarlig

det jo alligevel en lille smule nærmere for nu skal det både være sundhedsfagligt og

der givet en ramme til arbejdsgruppen som siger

tarmkræft før i to tusind og fjorten

hundrede og halvtreds danskere skal dø i to tusind og elleve

eller er det en politisk beslutning fordi man ikke afsætter pengene før i 2014 så enkelt så kort er mit spørgsmål

det sundhedsfagligt forsvarlige skal passe sammen med det økonomisk hensigtsmæssige derfor skal man ikke indkøre ting for hurtigt

svare præcist på hvordan dialogen har været i udvalget jeg ved bare at den model

tilfredsstillende det har jeg også danske regioners ord for den er økonomisk

kræftscreeningen fra to tusind og fjorten i hvert fald når den er fuldt indkørt

hundrede og halvtreds menneskeliv om året så afliver

og halvtreds mennesker i to tusind og elleve og i to tusind og tolv ved ikke at indføre den med det samme altså for det første kan man ikke indføre det med det samme for det andet er det en total poppet populistisk betragtning som jeg simpelt hen ikke vil gå ind på så kunne jeg jo lige så godt sige at det har kostet tusindvis af mennesker livet at den

at mange af de nødvendige initiativer er skudt til hjørnespark ved at pengene først er afsat fra to tusind og tolv

det er jo blandt andet kræftens bekæmpelse som har arbejdet for det og stået bag det og derfor er jeg

opbakningen til det og så kan

undre sig over at kræftens bekæmpelses rolle er at være utålmodig og de er selvfølgelig altid nødt til at ville noget mere end vi politikere er i stand til at levere

bruge udtrykket at vi har skudt noget til hjørnespark når vi har etableret en trappestige med penge allerede det første år endnu flere det næste det tredje og det fjerde stigende til en

ejendommeligt hjørnespark og et meget kostbart hjørnespark

der ligger nogle meget store og krævende tiltag

i forhold til at sikre hurtigere diagnoser til patienter med uklare symptomer som kan tyde på kræft og med indførelse af screening for tarmkræft den slags kan altså ikke gennemføres fra den ene dag til den anden

jeg har under det tidligere spørgsmål redegjort

årsagen til at jeg stiller ministeren spørgsmålet her i dag er jo at også jeg er utålmodig jeg står her også som talerør for de en hundrede og halvtreds danskere der hvert år fordi man ikke har fået screeningen i gang det er nøjagtig det samme kræftens bekæmpelse har som deres sag

ministeren til at bekræfte at det er et meget stort arbejde at få det diagnostiske arbejde udvidet til at man virkelig kan få en hurtig indsats det man har gjort og det man har beskrevet er at man afsætter pengene i to tusind og elleve så får man organiseringen strukturen på plads og så starter man med at lave

den udvidede diagnostik fra to tusind og tolv

år til at køre det her på plads hvorimod

år til at køre organisationen og strukturen på plads det er her min anke går det er her en af kræftens

ministeren svarede på mit foregående spørgsmål et spørgsmål om at få faglighed og økonomi til at gå hånd i

ja det er et spørgsmål om at regeringen

prioriteret det her område højt

jeg har citeret overlægen og formanden for dansk

selskab som siger fik de pengene til screeningerne i to tusind og elleve kunne de også starte på samme måde som diagnostiske pakker i to tusind og tolv der var

vi socialdemokrater vil have gennemført den noget før ja det er nemt at den måde

jeg kender godt journalister som når man præsenterer et eller andet nyt så kun har et spørgsmål hvorfor har du

længe siden dem kender jeg mange af

der lagt op til fuld implementering første januar det kan ikke gøres hurtigere de skal udvikles i et samarbejde mellem sundhedsstyrelsen og de faglige selskaber regionerne skal have mulighed for at forberede sig organisatorisk

hurtige udredningsforløb den diagnostiske pakke forventes at

vi afsætter et betydeligt beløb

med en god og effektiv forberedelse kan den diagnostiske pakke være fuldt implementeret første januar to tusind og tolv så det er altså ikke sådan at vi sidder på hænderne i hele to tusind og elleve tværtimod vil der i to tusind og elleve blive arbejdet på højtryk med at udarbejde pakkeforløb forløbsprogrammer kliniske retningslinjer og meget mere ministeriet og sundhedsstyrelsen har allerede påbegyndt arbejdet med at udmønte

har truffet en beslutning regeringen har truffet en politisk beslutning om at prioritere screeningerne lavere end eksempelvis den diagnostiske pakke derfor har regeringen ikke afsat pengene før i to tusind og fjorten det får nogle konsekvenser regeringen har indset at det vil være effektivt at lave en screening så kan ministeren

er det bare populisme er det bare pop at jeg står her som medlem af folketinget og kommer i dialog med ministeren nej det er det ikke det her er jo et spørgsmål om at prøve at få højnet kvaliteten så hurtigt som muligt i danmark ministeren og regeringen har sagt på det diagnostiske område

i forhold til screeningerne fordi det koster en halv milliard om året

når man så ser pressemeddelelsen sendt ud fra regeringens side

er det lige nøjagtig screeningerne for tarmkræft der er fremhævet som det første men det er det man giver senest penge til i forløbet

et kæmpe program en halv milliard om året når det er kørt ind hundredetusinder af mennesker som skal aflevere afføringsprøver der skal analyseres der skal stilles diagnoser på en sikker måde og så tilrettelægger vi det så vi tager det der er mest oplagt det første år og går videre og videre og så er

skal det udløse surhed

hvis spørgeren mener at denne regering har nedprioriteret sundhedssektoren så vil jeg bare gøre opmærksom på i hvor høj grad vi har prioriteret den op

og det er med gigantiske milliardbeløb kortere ventelister bedre overlevelsestider kræftplan

og stiller ikke op til surmuleri

tror det sker her fordi ministeren godt kan forstå at der ligger alvor og ikke populisme og pop bag kræftens bekæmpelses og

at ministeren står her og siger hvorfor skal det være så surt jeg vil blot sige til dem der sidder ude i danmark og følger den her debat at konsekvensen af langmodigheden og mangelen på rettidig prioritering og indsats fra regeringen koster en hundrede og halvtreds danskere livet om året fordi man ikke får den her plan implementeret tidligt nok det vil regeringen ikke vedkende sig og jeg kan blot sige at

at vi har sat rigtig mange penge af til det her for det er jo rigtigt at behovet for behandling og pleje stiger fordi danskerne bliver mere og mere syge

med at der er sat flere penge af ja men det er fordi patienterne er der og bliver flere og flere kan ministeren bekræfte

det jeg ikke kan forstå er at at nyheden om at vi indkører et program til fem hundrede million kroner om året midt i en krisetid sundhedssektoren er det eneste der får lov til at vokse skal udløse socialdemokratisk surmuleri

jeg synes det er fornuftigt

som led i den stærkt ekspansive sundhedspolitik som denne regering har ført da at gennemføre

jeg synes også det er fornuftigt at gøre det i den rette takt og selvfølgelig hvis man har penge nok

så kunne vi da sprede milliarder ud over hele samfundet

og stille spørgsmål i folketinget om hvorfor regeringen ikke bruger nogle flere penge vi skal jo samtidig lige

prioriterer sundhedsudgifterne højere end noget andet vi prioriterer kræftbehandling kræftdiagnostik højere end noget andet

kan få en god jul i år

der ofte fører til og fastholder familierne i fattigdom finanskrisen har ramt de vestlige økonomier hårdt

til at modstå krisens konsekvenser for familierne end mange andre lande vi har for eksempel en lav arbejdsløshedsprocent på fire

ramt hårdt i en særlig situation er der behov for særlige initiativer regeringen og dansk folkeparti har derfor aftalt ekstraordinært at udmønte penge fra finansloven for to tusind og ti

folketingets finansudvalg vil på den baggrund blive anmodet om tilslutning til udmøntningen af tre million kroner til at styrke de frivillige landsdækkende sociale organisationers arbejde med direkte julehjælp jeg vil derudover minde om at vi i aftalen om satspuljen for to tusind og otte afsatte to million kroner årligt til og med to tusind og elleve til en særlig julepulje

kan bruges til støtte til opfølgende fremadrettede aktiviteter i forhold til de borgere der søger julehjælp hos frivillige sociale organisationer eller deltager i organisationernes julearrangementer

at børn i fattige familier kan holde jul i år

vi taler om nogle familier som typisk har

hundrede kroner om måneden til mad og alle andre udgifter efter at boligudgifter og faste udgifter er betalt det er omkring firs kroner om dagen langt de fleste af de her familier har så lidt fordi regeringen har sat dem på de lave fattigdomsydelser så er det selvfølgelig fint at få tre hundrede kroner til barnet til jul

er det ministeren mener er en god jul for de her børn at de lige i december kan få en julekalender et kalenderlys lidt pebernødder og en julegave eller tror ministeren at der måske skal lidt mere til måske også et håb om at man kommer ud af fattigdommen at man faktisk får hævet

organisationerne uddeler julehjælp og at det er en dårlig idé at regeringen og dansk folkeparti og kristendemokraterne

og en af de vigtigste ting er

overførselsindkomst men derimod har mulighed for at kunne få et arbejde

er antallet af familier der søger julehjælp jo eksploderet de fleste organisationer giver efterhånden kun julehjælp til familier med børn man har ikke længere mulighed for også at give til enlige der måske også kunne have behov for at holde en jul så fint med tre million kroner ekstra men det hjælper jo bare ikke på det grundlæggende problem

et kalenderlys og nogle pebernødder og en enkelt julegave som de ellers ikke ville have fået måske bliver der også råd til et lillebitte juletræ og en flæskesteg eller en and til jul men

er jo at de i hverdagen har mere end firs kroner

har prøvet at skulle købe ind for firs kroner nede i supermarkedet til en hel dag

morgenmad madpakke og frokost til sig selv måske

der skal købes nye vinterstøvler fordi barnets fødder er vokset så meget

leve for med hensyn til julen i år kommer vi med en ekstraordinær bevilling fordi vi ved

også melder at det er svært at finde penge i år det er svært at få samlet penge ind og årsagen er og det er åbenbart noget der er gået spørgernes opmærksomhed forbi

at af en finansiel krise en international økonomisk krise som virkelig har sparket benene væk under mange og en række familier har oplevet at de har mistet deres arbejde

er vi ikke lige så hårdt ramt som andre økonomier og lande som vi normalt sammenligner os med

der er familier der har oplevet at de

og det er også baggrunden for at vi gennem de seneste år med den finansielle krise in mente har set en stigning i folk der søger om julehjælp nu vil vi gerne gå ind

også melder at det er svært at få penge ved at vi kommer

at de mennesker der bliver ramt får det endnu sværere og at man gør hvad man kan for at skære ned så endnu flere bliver fyret og sendt ud i arbejdsløshed i stedet for

investerer i at skabe job men jeg vil gerne holde fast i

er det fordi familierne bliver sendt helt ned på fattigdomsydelserne som er så lave at man næsten ikke kan leve af dem og det er derfor jeg gerne igen vil spørge ministeren om hun har prøvet at købe ind for firs kroner til en familie jeg snakker ikke om studerende

andre vilkår de har muligheden for at arbejde ved siden af

tit noget familie der kan hjælpe dem og så videre men hvis man er enlig mor med et barn og i lang tid kun har firs kroner om dagen så kan man ikke blive ved med at gå hjem til sin egen gamle mor og tigge noget mad hver dag så er det altså hårdt kun at have firs

og skal have nye vanter fordi det altså er hundekoldt udenfor

jeg mener det rent faktisk når jeg siger at det man får for julehjælpen er en julekalender et kalenderlys nogle pebernødder og en enkelt julegave

skulle have et håb om at det faktisk bliver bedre og

en international økonomisk krise det må jeg godt nok sige er noget af en magt spørgeren giver den her regering nej danmark er ligesom alle andre lande ramt af en økonomisk krise der

bredden og det

i med hensyn til det med om det er det eneste vi har at byde på i forhold

organisationerne at vi kan hjælpe organisationerne ved at give noget direkte julehjælp

de grundlæggende problemer årsagerne til at man er i en situation hvor man er på

at de kan få et arbejde og at de selv kan betale den jul som de skal holde til næste år

fem procent det er ikke et tocifret tal som det ses i andre eu lande

sikrere danmark styres gennem krisen med en ansvarlig økonomisk politik jo hurtigere vil familierne komme fri af finanskrisens virkninger

og det skal ske ved at hjælpe udsatte familier med at løse de grundlæggende problemer der fører til og fastholder familierne i en dårlig økonomi regeringen arbejder blandt andet for at der er nogle gode

uddannelsesmuligheder og nogle gode sociale tilbud til børn voksne og ældre og et velfungerende sundhedssystem men der er familier og har behov for støtte ikke kun i juletid men alle årets dage

og i hjemmet så det der optager mig er at vi har nogle gode sociale indsatser over for udsatte familier som derigennem kan få bedre livsvilkår

regeringen har arbejdet for de seneste ni år og som har ført til mange gode initiativer som

barnets reform og nu senest civilsamfundsstrategien for at nævne nogle eksempler hvor vi sætter endnu mere målrettet ind for at styrke

organisationers inddragelse i sociale

var hvor mange år tror ministeren der går før ingen børn lever i familier der er så fattige at de ikke har råd til at holde jul hvor mange år

tyve år eller hundrede år

og ikke noget håb om at vi får sikret at der ikke er børn der vokser op i fattigdom i danmark

at ministeren synes at fattigdomsåret i år er gået rigtig godt og det kan man vel kun mene hvis man synes en succes at der er blevet flere fattige jeg ville jo synes at man skulle bruge et fattigdomsår til det modsatte og få nedbragt antallet af fattige derfor vil jeg meget gerne høre ministerens svar på mit spørgsmål hvor mange år mener ministeren der skal gå før

eller mener ministeren at det når vi aldrig og at vi skal finde os i

fremadrettet nemlig at vi som samfund og civilsamfund skal holde øje med om der er nogle børn der lider under omsorgssvigt eller som bor under nogle forhold som ikke tjener dem godt det

at sikre og sørge for at man har mulighed for at kunne leve et aktivt liv komme ud på arbejdsmarkedet og dermed også kunne sørge for sig selv

de initiativer der er sat i gang

ingen børn lever i familier der er så fattige at de ikke har råd til at holde jul eller mener ministeren ikke at vi kan komme derhen

at børn der bliver udsat for omsorgssvigt overgreb og så videre jeg spørger til fattigdom regeringen har indført fattigdomsydelser det er regeringen der har gjort at en lang lang række børn lever i fattigdom og derfor vil jeg bare gerne høre har ministeren en vision om

eller mener ministeren

en spillelidenskab som gør at de

at sørge for at børnene får en god jul det vil også kunne ske

nogle der mister deres arbejde nogle der går konkurs

en situation hvor det ikke er muligt at holde jul

være børn der bliver udsat for overgreb og omsorgssvigt i fremtiden

noget at staten også udsætter dem for omsorgssvigt ved at sikre at de lever i fattigdom fordi man har alle de her fattigdomsydelser

ministeren sagde om fattigdomsåret at formålet med fattigdomsåret skulle være at skabe debat

jeg har misforstået hele den fattigdomsdebat der er og de fattigdomsmål som fn

jeg troede faktisk at formålet med at skabe debat og sætte fokus på var at man ville nedbringe fattigdommen at man mente det var et problem at folk levede i fattigdom man derfor skulle gøre noget ved den men jeg kan så forstå at ministeren mener at så længe vi også har misbrugsproblemer overgrebsproblemer

gå ind og hæve overførselsindkomsterne på den baggrund

er mere interesseret i at løse de bagvedliggende årsager til at man er hvor man er

som rigtig god socialpolitik

at sætte fokus på

og spørgsmål om at man diskuterer det

social udstødelse med tyve millioner

kommunerne bruger flere midler på ældreområdet end nogen sinde de samlede udgifter til ældreområdet i kommunerne er steget med cirka fire

blandt andet er der siden to tusind og

til et generelt løft af og styrket

kvalitetsreformen og afbureaukratiseringsindsatsen skabt gode rammer for en fortsat kvalitetsudvikling

fjerne det eksisterende loft over huslejen for plejeboliger som private opfører uden offentlig støtte

det kunne skabe et mere mangfoldigt og varieret boligudbud til de ældre vi ved at fremtidens ældre både har flere ressourcer og stiller større krav til variation og mangfoldighed end tidligere generationer de vil selv bestemme hvor de

ikke stiller nogen ringere ved at vi åbner for nogle nye muligheder

tror jeg nok der er en del både ældre og medarbejdere for området som vil stille sig noget spørgende over for hvordan ministeren kan sige jeg ved at

som viser at der er faldende udgifter på ældreområdet i over halvdelen af landets kommuner og den undersøgelse dokumenterer også

er faldet med næsten fem procent fra to tusind og syv til to tusind og ni jeg er ret sikker på at ministeren også kender

den undersøgelse hvis ikke

bare at åbne vores øjne og ører og høre på beretningerne ude fra ældreplejen ude fra plejehjemmene om liggedage og medarbejdere som arbejder over gratis alene fordi de

at lade være jeg oplever medarbejdere som siger jeg ved at

er der nogle af de gamle som ikke kommer op af sengen så når ministeren siger at vilkårene kun er blevet bedre synes jeg det er meget flot samtidig med at vi oplever at

vores medarbejdere har vi så altså en socialminister i landet som

det er et citat vi ønsker at ændre reglerne og give mere frit spillerum så private aktører kan bygge og drive plejecentre hvor de ældre selv betaler ekstra for for eksempel beliggenhed service eller normering

kan jeg se at budgetterne

at man kan købe sig til noget ekstra

jeg køber nogle ydelser hos en massør og får noget massage

kommer og hjælper mig med at

ligestille kommunerne på det her område

kommunerne også får mulighed for at tilbyde

man kan konkurrere på lige vilkår og så man ikke netop som man nu i endnu højere grad vil skævvrider markedet og stiller de private uforholdsmæssigt bedre end de offentlige tilbud ligesom man jo i øvrigt har gjort

jo lidt hult at det bare er fordi der skal være mere konkurrence og og flere valgmuligheder især når ministeren

også siger at man kan købe sig til en bedre normering

en bedre normering skal man kunne købe sig til at der er flere medarbejdere og at man har bedre mulighed for pleje

fjerne den mulighed og det synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt jeg troede i det hele taget at socialdemokraterne var begyndt at se

vil have noget ekstra rengøring eller noget ekstra

ikke nogen ændring i forhold til i dag

med valgmuligheder og fri konkurrence når man jo

vi ved at en af hovedårsagerne

få tilkøbsydelser og fordi man jo og det kan jeg godt forstå

komme i sit hjem eller eller på det plejehjem hvor man bor

det rarere at få hele ydelsen fra det samme sted hvorfor er det man ikke vil være med til også at lade kommunerne gøre

private bare per definition er bedre

gik privathospitalerne kan sidde og skumme fløden ved at sige nej til besværlige patienter de behøver ikke engang rydde op efter sig selv hvis de har lavet en fejloperation

de her private plejehjem får mulighed for at sige nej til særlig plejekrævende ældre

jeg vil blot henføre til at en kollega til

og formand for danske regioner

at det

det udvidede frie sygehusvalg er at det offentlige også er

på otte ni procent gennem nogle år

har haft det udvidede frie sygehusvalg

jeg overfører nogle af erfaringerne fra netop privathospitaler som ikke har noget imod at tage nogle af de mere specialiserede

privat hjemmepleje i mindst ét område i

det har givet borgerne øget selvbestemmelse og det har skabt et marked med flere forskellige leverandører der alle har en stærk tilskyndelse til at stramme sig an og levere

regeringen ønsker nu at gå skridtet videre og sikre at der også skabes

vi i et oplæg til vækstforum at det gøres obligatorisk for kommunerne at foretage distriktsopdeling og at kommunerne i mindst

udbud det skal sikre at opgaven løses bedst og billigst

men også andre private leverandører

og her får kommunen mulighed for

samtidig bevarer kommunen den kommunale leverandørvirksomhed og dermed også forsyningssikkerheden regeringen vil naturligvis drøfte

kl og vi håber at forslaget på længere sigt vil betyde at der kommer flere leverandører på markedet og dermed også flere valgmuligheder

leverandør uanset om

tilbyder noget dyrere og dårligere end det som kommunen selv kan levere jeg synes der er grund til bekymring

har oplevet at der har

manglende interesse fra kompetente private leverandører

i nogle kommuner oplever at der ikke er en privat leverandør som vil byde ind

opgave i et distrikt

hvis der måske nok er leverandører men det er leverandører som helt tydeligt er både væsentlig dyrere og væsentlig dårligere end kommunens eget tilbud

som sådan set viste at de kommuner der havde en høj grad af konkurrenceudsættelse inden for det sociale område ikke nødvendigvis var billigere end de andre kommuner faktisk virkede det som om

men det her handler åbenbart mindre om pris end det handler om ideologi

udelukkende handlede om pris så burde man jo igen lade kommunen konkurrere med frem for simpelt hen at sige at i det her område må kommunen bare ikke spille nogen rolle uanset

kommunen uanset hvor billigt de kan løse den her opgave

at man udbyder og har mulighed for at kunne vælge til de rigtige

de to kriterier

meget meget dyrere end det som kommunen egentlig kunne i

rigtig mange der gerne

så synes jeg da nok der er grund til bekymring uanset hvor meget begreb ministeren måtte mene jeg har om udbud eller ej tre og halvfems procent af vores kommunaldirektører mener at det her vil være et problem men det kan være at de heller ikke har begreb om udbud

at sige nej hvis man får for få eller for dårlige tilbud at høre lidt nærmere om hvad

til at være for at en kommune

have et distrikt som kun er privat hvilke dispensationsmuligheder vil

der siger at der ikke er nogen interesse

er man har kendskab til hvor mange

og mere klar fornemmelse af hvor mange

området egentlig er

at de også kan få det til at løbe rundt det

det her med hvilke kriterier der skulle kunne at en kommune kunne slippe for de her nye krav om at man skal have et distrikt

kun er private ministeren siger bare

så skal kunne gå om

kommunen så selv skal løse opgaven i mellemtiden en

blive dyrere for kommunerne hvorfor

at kommunerne ikke må være med hvorfor må de

sådan set det her som et mistillidsvotum

på det her område som nu skal ideologiseres

hvorfor må de offentlige ikke være med og skal det offentlige have sådan et eller andet stort nødberedskab stående

private skoler og privathospitaler

at socialdemokraterne jo skal til at levere noget til

rigtige og ordentlige bud må man jo lade

af samlet kapacitet i hele kommunen

er rig mulighed for at kommunen også har mulighed for at kunne levere praktisk hjælp og personlig pleje

det er ikke noget med private plejehjem

der sikrer lejere råd til at betale deres husleje således at det kommende årti i modsætning til det vi snart går ud af ikke vil blive præget

siden stillede et nærmest enslydende spørgsmål i boligudvalget

almindelig del spørgsmål seks og fyrre men nuvel jeg ridser selvfølgelig gerne kort

faktorer der er årsag til udsættelsen ifølge sfis undersøgelse er der dog særlig én væsentlig og gennemgående årsag til at lejere sættes

igangsætte nogle yderligere initiativer der skal sikre huslejeindbetalingen

urban kan læse at fogeden er sat på overarbejde

et rekordstort antal husstande i københavn der bliver

allerede nu her første december

hvis det så bare var i år og hvis det så bare var under finanskrisen at den her udvikling var

så kunne vi finde råd for det men problemet er jo at

hvert evig eneste år siden den her regering kom til er der flere mennesker der er

der i dag er over dobbelt så mange over fire tusind husstande som bliver sat ud af deres bolig end da regeringen kom til derfor efterlyser jeg nærmest desperat nogle initiativer der kan virke jeg ved godt at

socialministeren har lanceret et forslag om at man skal

jo nærmest er et slag i ansigtet på de folk der havner på gaden fordi de ikke har kunnet betale deres husleje så nævner socialministeren at

angiver at de har svært ved at styre deres økonomi ja det tror pokker det har

der ikke har nogen penge det er vel svært at overskue en økonomi hvor man ikke kan få enderne til at mødes derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre om ikke vi kan få en eller anden politik der kan give folk flere penge mellem hænderne så de ikke bliver smidt ud af deres bolig for eksempel at man fjernede fattigdomsydelserne

end den kontanthjælp folk ville få hvis de var danske statsborgere

et loft over kontanthjælpen så den er lavere end hvad den var da regeringen kom til mener ministeren ikke at man har været med til at skabe en øget fattigdom som altså kan forklare at der hvert evig eneste år er

det med hvorfor man bliver sat ud af en bolig

ikke har søgt boligstøtte selv om de nok egentlig var

ved at sige at selv i dagens aviser kan man læse at vi slår rekorder

fattigdomsår i år og jeg jeg fandt også anledning til at spørge fordi jeg kunne se at socialministeren i skulle tale ved en konference

flere folk der bliver smidt ud af deres bolig er at de har fået færre penge mellem hænderne regeringen har simpelt hen holdt dem fast i fattigdom

jo godt have tænkt mig at vi i det her fattigdomsår kunne have fået et eller andet mere mellem hænderne

det så er at vi bliver ved med at se folk bliver smidt ud for ministerens politik har jo ikke virket

undersøgelse en fattigdomsgrænse for eksempel

er at det bliver ved med at gå galt for den her regering når det gælder samfundets allersvageste

aktiviteter og arrangementer der skulle være rundtom i landet men desværre kom vi

med til at bevilge satspuljepenge og det var årsagen til at

penge i ministeriet så vi kunne komme i gang med det der netop var formålet med fattigdomsåret

egentlig har gjort udover at vi har støttet op om

spørgeren ville læse vores program

februar skrevet at vi gerne vil have

smidt ud af deres bolig har et markant lavere rådighedsbeløb

almindelige lejere altså er de fattigere end dem der ellers bliver smidt ud

markant overrepræsentation af folk på kontanthjælp blandt dem der bliver

relative fattigdomsgrænse som jo ellers

i i politiken i forgårs

offentliggjorde at antallet af meget fattige børn det vil sige børn der ligger langt under den her fattigdomsgrænse er på næsten fireogtyvetusind

og det er altså en stigning på næsten to tredjedele siden to tusind og et når man opdeler de fattige i de her undergrupper kan man se at antallet af meget fattige med en indkomst på under firs procent af fattigdomsgrænsen er steget med omkring halvtreds procent siden to tusind og et

er ethundrede og sekstusind mennesker i danmark

jo tale meget om fattigdomsgrænser og ministeren kan komme

man kommer vel ikke uden om at der er ethundrede og sekstusind mennesker i dagens danmark der lever for under enogfirstusind kroner man kommer heller ikke uden om at julehjælpen i år melder om et

så tænker jeg bare at når nu formanden rådet for socialt udsatte jann i en kronik i kristeligt dagblad i dag

efterlyser en sådan fattigdomsgrænse

en fattigdomsgrænse der kan vise hvilken vej

det kan være unge mennesker der hellere vil ud at rejse rundt om jorden eller andre ting

fattigdomsdefinition mange mange svagheder så den går slet ikke ind og

et sted mellem fyrre og tres procent ude af lavindkomstgruppen

særlig lang tid

nedrivning af to tusind boliger i regeringens boligaftale i lyset af at det er

for at gennemføre nedrivninger

vi har ikke sat måltal op om at der nu skal rives godt to tusind boliger ned i de næste år

det har skabt lidt usikkerhed rundtomkring at ministeren i pressen er citeret for

det er det tal man har hæftet på hver eneste gang

det her nedrivningsmål

jeg rejser spørgsmålet er at det jo også viser at

regeringens finansiering halter hvis man har regnet med at det her kunne

svare til to tusind boliger der kunne blive revet ned

man forregnet sig det viser sig jo som vi også

ministeren endnu ikke har anerkendt

grad vil komme til at skulle rive ned i de her særligt udsatte boligområder er meget højere belånt end gennemsnittet de er nemlig blevet renoveret gennemgribende inden for den seneste årrække og derfor er der langt flere lån det betyder at det bliver dyrere så man kan ikke rive nær så meget

jesper nygård direktør for københavns almene boligselskab og landets største

i øvrigt også formanden for boligselskabernes landsforening derfor undrer det mig at man har hørt måltallet om de her to tusind boliger men det kan jo samtidig også komme til at betyde at kommunerne får en noget større ekstra udskrivning

den her pulje skal bruges på nedrivninger så skal kommunerne selv ind at medfinansiere og de har jo ikke ligefrem for mange penge som det ser ud

en noget større udskrivning for kommunerne men i øvrigt også for boligorganisationerne som også skal medfinansiere

som kan bruges til nedrivninger

godt to tusind boliger

slået sig meget højt op på statsministeren sagde det faktisk gentagne gange i sin åbningstale i folketinget da vi startede folketingsåret

mængder af boliger ned for at man kunne bryde ghettoerne

at det at det så også kan føres ud i livet er er det ikke rigtigt at at realkreditinstitutterne som det

var før og som det også vil være fremover stadig væk frivilligt skal samtykke

den ramme man har sat af vil kunne blive brugt

kan bruge den her ramme var det så ikke bedre om man havde brugt den på renovering

men i nogle af de udsatte boligområder kan det have en kæmpestor betydning

i greve askerød glæder sig rigtig meget til at sende ansøgningen af sted til landsbyggefonden

i gang med en helhedsplan hvor de har strategiske nedrivninger og ser meget frem til muligheden for at kunne

godkendt hos beboerne så har man en plan i gellerupparken hvor man

laver en vej gennem boligområdet og derved også

godt værktøj her også det her med infrastrukturændringer

også betydning for

jeg kunne forstå på ham at det antal boliger de forestillede sig

når jeg så regner sammen på fingrene og kan se at der er ni og tyve områder regeringen har udpeget som ghettoer og man så er kommet frem antal på to tusind boliger der skal rives ned så har jeg svært ved at se hvordan man skal nå

hvis boligorganisationerne skal være med derfor havde jeg jo gerne set at vi havde brugt nogle flere af de her penge man har reserveret til

som forhåbentlig formentlig ikke vil blive brugt fordi

kan vælge at sige nej og så bliver det altså ikke

på renoveringer og på at få forbedret de boliger som så bliver stående det havde været bedre for at løfte

nedrivninger fra to tusind og elleve til to tusind og fjorten det svarer

rive to tusind boliger ned og det må

at beboerdemokratiet og alle mulige andre

i nordsjælland i hundested fordi de har nogle problemer med at leje ud og fordi de har nogle problemer med de boliger og skal renovere

en negativ spiral og hvor netop nedrivning kan være med

december kulturministeriet tilsluttede sig en udtalelse fra filminstituttet der gik ind for en yderligere forlængelse af udsendelsesfristen i lyset af den nært forestående frist

produktionen ifølge sbs har været usædvanlig og meget tidkrævende men selvfølgelig bør en støttemodtager overholde

filminstituttet der gik ind for en yderligere forlængelse af udsendelsesfristen i lyset

der var mulighed for at programmet kunne blive sendt det er jo det vigtigste vi har ikke redaktionsret

ikke hun kan ikke redigere programmerne og jeg skal ikke forholde mig til hvilken begrundelse de redigerer med i sbs vi har et frit land og vi har redaktionsfrihed

jeg så klart markeret at de fire

de kan bruges til andre projekter sbs er kommet

de har gjort det her der siger jeg så rent principielt uden

man skal ikke afstå fra at bringe noget

dårligt program jeg har ikke set programmet

frahm har ikke set programmet men selvcensur

for vi sidder ikke og redigerer

at sende det eller finde en anden kanal som vil overtage

pengene tilbage igen og så må de nyttiggøres et andet sted men jeg

give dem tid til at få bragt det program hvis det er godt i stedet for bare rigoristisk

kan få støtte til at få

det betyder at den offentlige tilgang til kvalitetsprogrammer

som redigerer ganske glimrende peg på de fleste dagblade jeg tror at alle chefredaktører vil blive vrede over

kommercielle

surrend i berlin at hvis man afstår fra at gøre noget

sbs har selv bedt om en udsættelse efter at filminstituttet

var begrundet med at terrortruslen er rykket tættere på danmark siden produktionen blev igangsat på den baggrund frygtede sbs væsentlige indsigelser fra sine kommercielle samarbejdspartnere

men det er altså sbs egen beslutning om de mener at

er bedre egnet til udsendelse af cellen i løbet af det næste halve år hvis deres beslutning bliver at de ikke ønsker at udsende serien så behøver de sådan set ikke

sørge for at programmet bliver førstegangsudsendt af den tv station

for selv at bringe det så vi er ude i et forløb som fru pernille frahm er skyld i i den forstand at det er regler som fru pernille frahm har lavet jeg har ikke lavet de regler de stammer fra public

og det betyder så at man skal førstegangsudsende på den station

det her forsøg på at rende rundt og redigere for tv stationerne

og skal heller ikke have det jeg sidder og

og så reviderer jeg bekendtgørelsen sådan skal bringe det på sin kanal og at

været med til at lave så jeg har lært af den her situation og jeg mener skal forbedres

pengene tilbage og så program nu er der seks

af arbejdsskader da det har vist sig at folk der har været udsat for asbest sagtens kan gå mere end tredive år inden det udvikler sig til lungehindekræft som er

forældelseslov der hører under justitsministeren fristen gælder

den lange frist på tredive år erstatter den hidtidige frist på tyve år

uden at der skal tages stilling til suspension af forældelsesfristen alle partier i folketinget dog bortset fra enhedslisten

og syv justitsministeriet tilkendegav i to tusind og syv at man ville afgive en redegørelse om de nye

sygdomme som først viser sig mange år

de nye forældelsesregler herunder den absolutte tredive årige forældelsesfrist træder først endeligt i

januar to tusind

redegørelsen

justitsministerens redegørelse jeg vil imidlertid følge udviklingen tæt

handler om hvornår man med rimelighed kan sige at en sag er blevet forældet

skylder hvem hvad og hvornår man kan

få pengene tilbage men det her handler om liv og død og jeg er så ærgerlig over at

socialdemokratiet stemte for den lov

der ikke blev dispensationsmulighed det kunne sagtens være at det kunne laves som en tredive års regel men der burde være en dispensationsmulighed for det er veldokumenteret at nogle lidelser

er en meget meget alvorlig

men sagen er den at det

uden at det bryder ud og derfor er der jo ingen saglig argumentation for at der bare skal være en absolut frist på tredive år

der er gået ni og tyve år og elleve måneder

er uundgåeligt så barsk er den her verden og derfor synes jeg at hvis vi er kommet til at der er forkert hvad jeg tror

en redegørelse om de nye forældelsesreglers betydning i arbejdsskadesager og at det vil ske når reglerne har fungeret så længe at man har

en god baggrund for at gøre det så jeg mener at

men det er jo lægerne blandt andet på arbejdsmedicinsk klinik

senere end efter tredive år for en sikkerheds skyld tog jeg hele lovforslaget

jeg læste rub og stub alle forarbejderne også hvor beskæftigelsesministeriet

hænge op på justitsministeriets regler

der behov for at vi kigger på det her med friske øjne og ser på at lige nøjagtig i

det her er vi kommet til at lave en fejl ordet asbest er ikke nævnt i én eneste sætning i hele det lovkompendium

jo klart fordi det ligger ovre hos justitsministeren

derfor skal vi have kigget på det her og jeg håber bestemt at der kan findes flertal for at bære sig klogt ad og sige at når der er en lægelig dokumentation for at en sygdom

tredive år ja så skal der også være en mulighed for at man kan behandle

i dsb i værftsindustrien og så videre vi har haft eternitfabrikken i aalborg og derfor er nordjylland særlig hårdt ramt vi har haft tre gange så mange tilfælde som resten af landet en undersøgelse fra arbejdsmedicinsk klinik siger at de

forventning om at de næste ti år vil se tredive nye tilfælde om året

vil falde for den nye forældelsesfrist vi bør ikke tøve med at rette op på det så der ikke bliver et hul i lovgivningen

konstatere en arbejdsskade der er dødbringende

er forkert at rette op på det

en videregående uddannelse på kortere tid end normeret studietid sådan som uddannelserne er indrettet

noget positiv motivation til at unge gennemfører på normeret studietid

at de starter hurtigere efter endt ungdomsuddannelse sådan at

man senest et eller to år efter man er færdig med ungdomsuddannelsen går i gang med sin videregående uddannelse

betyde at der kommer flere unge ud på arbejdsmarkedet med en videregående uddannelse og det

vi med interesse har har set det forslag som regeringen er kommet med om at gennemføre en bonusordning

af ministerens svar der har da også været en række personer fra universiteterne der har sagt at

jeg stiller spørgsmålet her til videnskabsministeren

nogle symbolske forslag der skal få flere til at gennemføre hurtigere hvis det i realiteten ikke kan lade sig gøre så

er helt afvisende over for at vi kan finde en gulerod der gør at

alle studier er jo indrettet efter at man gennemfører på normeret studietid det andet

dem der gennemfører hurtigere end normeret studietid

i su’en det tager vi i den næste runde spørgsmål som vi

to spørgsmål til det det ene er er regeringen optaget af at vi kan lave en positiv motivation så man gennemfører på normeret studietid

man gennemfører hurtigere end på normeret studietid og

at det kun er ganske få der gør det så

at på normeret studietid

sådan at vi får flere igennem hurtigere

er sommerskoler og nogle få steder hvor man overvejer at arbejde med en trimestermodel i stedet for en semestermodel sådan at vi kan få sat skub i

rent faktisk gennemfører hurtigere end på normeret studietid når de starter

og fred være med de få der gør det det kan vi sagtens kigge på en ordning

jo ikke interessant i forhold til det store politiske billede

den store politiske sag som vi er optaget af hos socialdemokraterne er hvordan vi får mange flere unge til at starte tidligere på en

som muligt herunder på normeret studietid

uddannelsespraktik i en virksomhed

at man ved hvad man får af su klip i forhold til den normerede studietid

netop er en buffer til særlige situationer det betyder at vi har den mulighed at unge

kan gøre deres uddannelse helt færdig og ikke risikerer

hvis der er sket noget der har gjort at de er dumpet til en eksamen at de har været i en skilsmisse at der er et eller andet med deres børn eller andet

kan træde ud af uddannelsessystemet

år og så bliver man færdig

optaget af at vi får flest muligt til at gennemføre deres uddannelse vi er meget

forstået på den måde at det bare er unge der slasker igennem uddannelsen og så lige napper det ekstra su år med det er ikke vores oplevelse af de unge mennesker det vi til gengæld kan se er at det ekstra su år ud over normeret studietid gør at man samler en gruppe op som ellers rent faktisk ikke ville gennemføre deres uddannelse fordi

studietid bekymrer det ikke ministeren at vi kommer til at miste nogle unge der ikke gennemfører

indviklet system hvor man efter ansøgning uanset hvad der måtte ske

en konservativ minister

op til en utrolig bureaukratisk model i stedet for at holde fast i den enkelhed der er i systemet medmindre det vitterlig er videnskabsministerens holdning

fjumrer sig igennem et sjette år fordi det bare er alle tiders lige at få det der ekstra su år med

optaget af at gøre deres uddannelse færdig og komme ud at få et job hvad der i øvrigt kan være svært nok sådan som krisen kradser nu men de

så de kan komme i gang med at tjene nogle rigtige penge

gang med at tilbagebetale deres lån hvis de har taget lån

voksne mennesker med deres uddannelse så jeg

regeringen fuldstændig vil fjerne den uddannelsesstøtte man får fra man er atten år hvis man er hjemmeboende det rammer utrolig socialt skævt og vil helt sikkert betyde at der er nogle unge der ikke gennemfører deres ungdomsuddannelse men det

mere hjemme ovre i undervisningsministerens regi

et antal unge som tager nogle kurser på udenlandske studier uden at de får det fulde pointtal for at være af sted de har kunnet blive samlet op af at kunne trække på det ekstra su år

fordi det betyder at de får den udlandserfaring og uddannelse men det er altså noget der ikke giver fuld kompensation i forhold til deres eget studie noget andet er at der er

noget der bliver opfordret til på universiteterne at

tage en virksomhedspraktik også her får de ikke fulde pointtal der dækker et

økonomi også kaldet genopretningsaftalen fra maj to tusind og ti indeholdt nogle få og meget konkrete skatte og afgiftsmæssige stramninger herunder også indførelse af

at det var nødvendigt på grund af den internationale krise så derfor

at ministeren i går i salen da vi havde behandlingen af

sagde at skattestoppet

i bedste velgående og at der overhovedet ikke er rørt ved skattestoppet så undrer det mig rigtig meget at skatteministeren nu står og siger at det er der søreme nå

også af medlemmer af venstres folketingsgruppe at skattestoppet lever i bedste velgående

gange nu siger at

desværre ikke havde mulighed for at følge i den forbindelse sagde regeringen helt åbent at der var et par områder hvor vi valgt at suspendere skattestoppet

jeg synes som det fremgår af

de papirer jeg har læst om skattestoppet at

flekse ind og flekse ud af skattestoppet det er ikke sådan jeg oplever det når jeg læser om skattestoppet så er det en vedvarende ting det er noget der er

skatteministeren i går sagde fra folketingets talerstol at skattestoppet eksisterer

har nærmest aldrig nogen sinde haft det bedre og så nu siger at nå nej man kan godt sige at

ikke overholder skattestoppet kan ministeren ikke

man står vagt om

men jeg kan sige helt klart at det som vi diskuterer nu

ægtefællerabat på multimedieskatten hvorfor nu det inden for nationaløkonomien opererer man med begrebet faldende grænsenytte og hvad betyder det så jo det betyder at forbruget af en ekstra enhed af et gode ikke giver samme nytteværdi som forbruget af de øvrige goder eller sagt på jævnt dansk har jeg allerede spist én is er udbyttet ved at spise nummer to

så stort som da jeg spiste den første is og hvorfor så denne snak om is når vi skal debattere ægteskab og kommunikationsteknologi

faldende grænsenytte lad os tage

fru nielsen fru nielsens arbejdsgiver har udstyret hende med en mobiltelefon med fri telefoni en internetforbindelse og en bærbar computer derfor skal hun betale multimedieskat

det at herre nielsens arbejdsgiver også ser fordelene ved at gøre medarbejdernes arbejdsliv mere fleksibelt og give dem multimedieudstyr med hjem nu kan herre nielsen også tage sin bærbare computer med hjem fra arbejde og bruge den privat og ringe fra virksomhedens mobiltelefon og derfor skal herre nielsen naturligvis også betale multimedieskat men familien nielsen har jo allerede én gang

telefon og hendes internet derfor er deres nytte af det ekstra udstyr ikke nær så stor som nytten af fru nielsens udstyr som hun fik udleveret af sin arbejdsgiver og derfor åbner vi nu op for at ægtepar kan få rabat hvis begge betaler multimedieskat men multimedieskatten slipper de ikke for for multimedieskatten er netop en skat på nytten af det udstyr der kan bringes med hjem og anvendes privat det er kun rimeligt at personer beskattes af disse goder ligesom vi beskatter fri bil og andre goder for alternativet er at hæve indkomstskatten for alle også for kassedamen

pædagogen og slagterlærlingen der hverken kan tage mobiltelefon eller bærbar computer med hjem det vil ikke være rimeligt ægtefællerabatten er derimod en rimelig løsning rimelig løsning der tager hensyn til parrets nytte og dermed til værdien af ægtefælle nummer to udstyr er mindre end nytten og

værdien af ægtefælle nummer en udstyr venstre kan naturligvis støtte dette forslag om en ægtefællerabat ikke blot fordi vi er en del af forligskredsen bag finansloven men også fordi vi ser det rimelige i denne ændring af multimedieskatten

omkring isboden men

at se på om man øger uligheden i samfundet

eller er samboende samlevende og heller ikke for singler altså folk der

er øger det her lovforslag isoleret set

ikke uligheden mellem folk der er ægteviede

er gift eller er registreret partner og hvis

det bliver gennemført det er sådan at folk der er gift kan få et nedslag i

bor alene

er samlevende og folk som er singler og bor

bliver lignet hver for sig så der er ikke noget nyt

hvordan man vurderer ægtefæller i forhold

da regeringen og dansk folkeparti i foråret to tusind og ni vedtog danmarkshistoriens skæveste og mest ulighedsskabende skattereform sidenhen har vi i skatteudvalget været vidner til en lang række henvendelser fra virksomheder som er trætte af det administrative rod som ordningen har pålagt dem og med skatteministerens forsøg på at løse de problemer for virksomhederne har skatteministeren indført en ordning hvor arbejdsgivere kan anmelde alle ansatte til betaling af

med andre ord pålægges nogle borgere at betale skat af multimedier som de ikke gør brug af derhjemme det er et helt konkret problem med multimedieskatten som skatteministeren burde løse endelig åbner multimedieskatten op for luksusfryns og lukrative lønpakker til de højestlønnede samtidig med at lønmodtagere der blot har ét multimedie til rådighed derhjemme pålægges akkurat den samme beskatning det understreger at regeringen og dansk folkeparti også

multimedieskatten har indrettet en skæv og ulighedsskabende beskatning helt i tråd med den øvrige del af rødvinsreformen

går ind og halverer multimedieskatten for den ene ægtefælle i de husstande hvor begge ægtefæller har arbejdsgiverbetalte multimedier til rådighed og konkret udformes skatterabatten således at

skattepligtige multimediebeløb reduceres med fem og tyve procent for begge ægtefæller når begge ægtefæller beskattes og initiativet indebærer et provenutab på hundrede million kroner årligt så er spørgsmålet jo i dag

kun har ét arbejdsgiverbetalt multimedie til rådighed derhjemme slipper for multimedieskat

nej til alle tre spørgsmål alle tre problemer virksomhederne skal fortsat sidde med en tyve siders vejledning for at administrere korrekt og mon ikke det her lovforslag føjer et par ekstra sider til den vejledning uligheden og skævheden ved multimedieskatten øges endnu mere da lønmodtagere der betaler topskat

større nedslag i multimedieskatten end folk der ikke betaler topskat og det helt barokke ved det

er jo at det skelner mellem folk der er gift og folk der er samlevende man skal nemlig være gift for at få nedsat sin multimedieskat det forskelsbehandler ud fra samlivsform og det stiller folk der bor alene dårligere end gifte par det er igen noget der er med til at skabe ulighed mellem gifte og singler

folk der kun har rådighed over ét

lærere og undervisere som har en bærbar pc med hjem det er håndværkere sosu assistenter og politibetjente

fortsat betale multimedieskat og

være hundrede procent sikre på at de får nedslag i multimedieskatten socialdemokraternes politik er sammen med sf

det er en politik som vi vil lægge frem som et ændringsforslag ved andenbehandlingen og derfor kan vi ikke støtte det her forslag

lemper multimedieskatten

mobiltelefon til rådighed eller en arbejds pc kan slippe for

multimedieskat og vi vil sørge for at den her ordning

finansieret inden for rammerne af beskatning af personalegoder

alle aktieordninger gøres fuldt skattepligtige

være med til at sikre at ægtefæller med hvert

er en mere retfærdig indretning af en multimediebeskatning

med til at sikre at de folk som kun har ét multimedie til rådighed kan skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv nemlig ved at de ikke skal tænke på beskatning når de står og overvejer om de skal tage telefonen med hjem eller de skal tage pc’en med hjem

grund at det er en del af finanslovaftalen mellem dansk folkeparti regeringen og kristendemokraterne

af arbejdsgivere og som man kan bruge privat det er en retfærdig beskatning

med at det er rimeligt at vi beskatter multimedier som man kan bruge i sit privatliv og som kan erstatte nogle private

sammen på en enkel og overskuelig måde sådan at det er nemt for alle at regne ud hvad de skal betale og det er nemt at administrere for myndighederne derfor er vi glade for den form for multimediebeskatning vi har i dag derfor

det også glædeligt at vi nu kan forbedre ordningen

endnu bedre end sådan som den var aftalt oprindelig nemlig ved at ægtefæller som

i det tilfælde at begge parter betaler multimedieskat

venstres ordfører herre mads rørvig ganske rigtigt sagde

en mindre nytteværdi af at man har mere af det

nytte når det er person nummer et i et ægteskab der får multimedier stillet til rådighed mens nytteværdien er klart mindre når det er ægtefælle nummer to der får stillet noget til rådighed af arbejdsgiveren

det også rimeligt at der er en lavere beskatning af nummer to så det er en god og rimelig ændring af multimediebeskatningen som kommer her

ikke også gældende for samboende par som ikke

der er flere grunde til at vi har valgt at indskrænke

første og mest overskuelige er vel nok at

og hvem der ikke er gift med hinanden og derfor er det nemt at administrere den her rabat

til at folk bor på den samme adresse

at de nødvendigvis indgår i et parforhold så derfor vil det være et stort

person der lever på samme adresse som andre personer om hvilken relation

jeg også godt sige at rent familiepolitisk synes jeg også det er godt at vi har

som tilgodeser ægtepar i og med at vi mener det er godt at folk gifter sig hvis de har valgt at leve sammen og de elsker hinanden

give incitament til at folk skal gifte sig det synes jeg er rigtig rigtig spændende og det må vi jo have belyst ved en anden

at det her lovforslag er en god idé i forhold til at

udgangspunkt i hvem der er gift med hinanden det er noget som

den offentlige administration allerede ved klar besked om så derfor er det nemt at administrere så jeg synes det er helt naturligt

man slår ned her og siger det er ægtefæller der kan få den her rabat det kender vi jo i øvrigt

der er sambeskatning af ægtefæller

at dansk folkeparti går ind for det det tror jeg egentlig også at sf har stemt for ved

lykkeligt sammen i mange år

så står man i en

og det skal man så straffes for over skattebilletten

at sikre skattelettelser for folk der

rabat som vi giver fordi der er en mindre nytteværdi ved nummer to og det er jo svært at give mængderabat til singler

mindre nytteværdi af person nummer to der betaler multimedieskat og derfor synes jeg at det er

hvilken relation folk har til hinanden og

har lejet et værelse hos den anden eller om de

i hvor mange multimedier

politibetjente sosu assistenter

om det her er et redskab de har brug for for at få

gå ind og se på frem for at gå ind og sikre at folk

kan få en skattelettelse samtidig med

masser og masser af multimedier over for det synes tage den menige lønmodtagers udfordringer alvorligt

socialistisk folkeparti er et slag i luften

fritage det første multimedie og så påtænker man understreger herre thomas jensen jo at det er mobiltelefoner som man ikke skal beskattes af

masser af muligheder for at slippe for beskatning af en mobiltelefon

af arbejdsgiveren nemlig hvis man lader være med at bruge den til private opkald det er nemt at kontrollere

til private opkald der er allerede den mulighed i dag så det er en fuldstændig virkningsløs politik som socialdemokratiet og sf lægger frem her

meget omtalte ægtefællerabat på multimediebeskatning ifølge lovforslagets bemærkninger kan udgiften til multimediebeskatningen overstige værdien af multimedier der er stillet til rådighed for medarbejdere hvis der er tale om to ægtefæller i én husstand

og venstres ordførere gjorde opmærksom på på to forskellige måder

multimedieskatten skal overstige værdien af det eller de

der gives en rabat rabatten skal være

fem og tyve procent for hver ægtefælle

ægtefæller til gode

gældende for samboende par som ikke er gift

af ægtefæller at der kun gives rabat til disse skatteministerens svar til de høringsparter er at det kun er muligt at give rabatten til ægtefæller da der ikke er andre måder i vores skattesystem

et lovforslag der som udgangspunkt ikke stiller alle lige for loven formålet med lovforslaget er ifølge bemærkningerne at skabe bedre vilkår for vækst

finansloven for to tusind og elleve et forslag til hvordan multimediebeskatningen kan ændres så der ikke skal betales multimedieskat hvis man kun får stillet ét multimedie til rådighed

bliver ordningen langt mere fleksibel i berlingske tidende den sjette september to tusind og ti udtalte skatteministeren sig

forslaget om ændringerne af multimediebeskatning og jeg citerer hvis vi ville lave om multimediebeskatningen så havde vi haft et forslag med i finanslovsforslaget

vi synes sådan set at reglerne er både klare

og forståelige det var altså den sjette september to tusind og ti

eller hvad der har fået skatteministeren på andre tanker i forhold til de ændringer der nu er kommet på banen i forhold til multimediebeskatningen

følgende i aftalen om finansloven for to tusind og elleve der blev indgået mellem os konservative venstre dansk folkeparti og kristendemokraterne er der opnået enighed om en ægtefællerabat for multimediebeskatning i skattereformen

gennemført en modernisering af reglerne for beskatning af personalegoder via indførelsen af multimediebeskatning multimediebeskatningen indebærer at hvis en ansat får stillet telefon computer eller internetadgang til rådighed for privat benyttelse bliver den ansatte beskattet af et årligt beløb på tre tusind kroner det er vigtigt at forstå at man ikke skal betale tre tusind

for en person som ikke betaler

svarer det til et beløb på cirka hundrede kroner om måneden typisk vil omkostningen for fri telefon en computer med tilhørende internetforbindelse eller begge dele overstige udgifter til multimediebeskatningen det gælder dog ikke nødvendigvis for ægtepar hvor begge betaler multimedieskat og derfor er der behov for en rabatordning jeg er glad for at vi er blevet enige om at halvere

for den ene ægtefælle i de husstande hvor begge ægtefæller har arbejdsgiverbetalte multimedier konkret udformes skatterabatten således at det skattepligtige multimediebeløb reduceres med fem og tyve procent for begge ægtefæller initiativet giver en samlet rabat til disse borgere på cirka hundrede million kroner årligt

at forbedre det endnu mere

mest logiske og sammenhængende it og telestyrelsen

har ifølge et af høringssvarene oplyst at der er halvtredstusind lønmodtagere som nu undlader at bringe mobiltelefon

med hjem fra arbejde det er mange og jeg er alvorlig bange for at det medfører tab af produktivitet og fleksibilitet i både

skulle forbedre vores konkurrenceevne og vores produktivitet den er forringet stærkt under denne regering med støtte fra dansk folkeparti

at forbedre produktiviteten multimedieskatten virker imod dette og er derfor til skade for at løse et grundlæggende problem

det radikale venstres opfattelse at multimedieskatten bør afskaffes for at forbedre fleksibilitet og produktivitet i arbejdstilrettelæggelsen på danske arbejdspladser både offentlige og

kan blive resultatet efterhånden som

nuværende ordning viser sine urimelige resultater

her et helt gratis råd til regeringens vækstforum og de initiativer regeringen påtænker for at øge vækst og produktivitet i danmark afskaf multimedieskatten endelig vil jeg så anføre at

indfører nye former for hvad skal vi sige sambeskatning

ikke at lave nye skel imellem de skatteregler der gælder for ægtepar og de skatteregler der gælder for for

om sambeskatning

til oplysning for herre mikkel dencker som var så glad for at

kom elementer af sambeskatning ind kan jeg oplyse at sambeskatning jo faktisk er en skat på ægteskab det var en af grundene til at vi gik væk fra sambeskatning

så jeg forstår egentlig ikke spørgsmålet denne skat er jo indrettet sådan at hvis man har rigtig mange multimedier så slipper man

så slipper man med at skulle betale skat af tre tusind kr ligegyldigt hvor meget man har af elektronisk udstyr

er netop gunstig over for dem der anskaffer sig mange multimedier

multimedier stillet til rådighed

dyrt tjente penge for det danske samfund jeg tror at den forringer produktiviteten og fleksibiliteten både i den private og den offentlige sektor og derfor er den ikke de penge værd den indbringer derfor har jeg ikke noget problem med at svare på det spørgsmål

rammer alt for mange der alene har et arbejdsredskab

skaber en masse bureaukratiske problemer

er indrettet på en sådan måde at den der har arbejdsredskabet med hjem måske bare en gang imellem skal betale det samme i skat som topmedarbejderen der har fri telefon internet pc

der tjener mest har den største fordel

man kan få omlagt fra løn til multimedier af forskellig art jo bedre

det er hamrende asocialt

virkelig et af de frynsegoder som

de bedst lønnede der får de største fordele det er ganske urimeligt

fryns skal beskattes hvis det ikke er småting fryns som gratis sundhedsforsikringer kostbare multimedier der bliver stillet til rådighed af arbejdsgiverne ønsker vi beskattet men altså ikke på den klodsede måde som vi kender

er sådan at vores skattesystem i øjeblikket bliver udhulet af alle de frynsegoder der får lov til at brede sig i den her regerings tid sammen med dansk folkeparti

til fordel for dem der tjener mest

sparer mest i skat når man så kommer med det her forslag som jo bibeholder det grundlæggende

vi selvfølgelig stemmer nej til forslaget vi vil meget gerne være med til at støtte en ændring af multimediebeskatningen

tåbelighederne som vi ser i den øjeblikkelige skat

som i virkeligheden er en videreførelse af alt det værste i multimedieskatten

livlig diskussion her i folketingssalen

også ret interessant at se at oppositionen stadig væk

af stand til at samle sig om en fælles holdning jeg vil også gerne slå fast her i dag

lang række andre ting som

jeg af den opfattelse at det meget fornuftige tiltag vi

endnu mere fleksibel model og også gøre at vi arbejder for at styrke væksten i det danske samfund som de fleste partier her i folketingssalen jo på et eller andet tidspunkt i hvert fald har ment at støtte op om det er straks værre når man

længere mellem de holdninger der bliver præsenteret derudover

har har der selvfølgelig været rejst et par spørgsmål igen

at lempe ordninger hvis der skaffes økonomi til

livremmen ind så også at kunne lave en omlægning her der være med til at gavne den økonomiske

jeg tror det vist efterhånden er gået op for enhver at de dommedagsprofetier der

i forbindelse med at man indførte multimedieskatten jo heldigvis ikke har holdt vand på nogen som helst måde

er skatteministeren uenig i det skøn som vi har

at halvtredstusind lønmodtagere er ophørt med at tage pc’en

mobiltelefonen med hjem fra

de mange dommedagsprofetier der blev afsagt da man indførte multimedieskatten var

meget stort diskussionstema her i folketinget

det har vist sig ikke at være tilfældet i de beregninger der lå til grund for skattereformen

telestyrelsen på at halvtredstusind

konstatere at de beregninger der lå til grund for den skattereform vi lavede jo budgetterede med at

lidt under femhundredetusind der skulle betale multimedieskat og

dengang var der jo mange der sagde

fået en stor tilskyndelse til at arbejde derfor er

de åbne grænser mellem eus medlemslande er en kæmpesucces de åbne grænser har gjort det muligt for varer for kapital og for arbejdskraft at søge derhen

er størst denne frihed har været motoren bag en enorm vækst og velstandsfremgang i hele unionen men de åbne grænser giver også

samtidig med at det forhindrer at vores ydelser bliver tilgængelige for hvem som helst venstre kan således støtte

som vi har til behandling nu indføres der et optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud således at man for at modtage fuld

haft bopæl eller beskæftigelse i danmark i to år inden for de seneste ti år herudover

giver loven kommunerne hjemmel til at indhente indkomstoplysninger i skatteministeriets indkomstregister og mulighed for automatisk at få tilsendt sådan nogle oplysninger det her forslag tager fat på en delikat problemstilling nemlig at der over

kommet en række arbejdstagere til danmark fra andre eu medlemslande navnlig fra det tidligere østeuropa arbejdstagere som har

helt nede omkring otte ti procent

de danske skatteregler indeholder fradrag som kan blive meget store når man har meget langt mellem arbejde og bopæl det gælder for eksempel transportfradraget og fradrag i henhold til rejsereglerne

det har været medvirkende til at vi over de seneste år har set en perlerække af eksempler på udnyttelse og konkurrenceforvridning for eksempel gennem meget lave timelønninger elendige arbejdsvilkår og så videre vilkår som blandt andet er accepteret af dem

kommet her for at arbejde fordi forholdene under alle omstændigheder er bedre end

har i hjemlandet men også fordi lønnen i danmark har været næsten skattefri og dermed jo har virket tilsvarende højere et bidrag hertil har så været mulighederne for hurtigere at opnå børnefamilieydelse og børnetilskud når problemet er delikat

præcis de samme udgifter som alle andre til børnepasning

man naturligvis også have børnefamilieydelse dermed har man jo også den reelle tilknytning til det danske samfund hvor ret og pligt går hånd i hånd princippet bag reguleringen bør efter socialdemokratiets opfattelse være

har man de rettigheder og de pligter som det giver er det ikke tilfældet

kan såvel rettigheder som pligter differentieres

kan være vi kan ramme det undervejs i behandlingen det vil være vores tilgang til det her

når det er sagt må man også sige og det var herre mads rørvig også inde på hvis vi for alvor skal have løst den problemstilling som det her forslag begynder at pille ved så kræver det en lang række andre værktøjer bringes i bringes i anvendelse for eksempel at der faktisk er ressourcer til rådighed hos politiet hos arbejdstilsynet

og andre myndigheder så effektiv og præventiv kontrol kan gennemføres og

at vi bruger fagbevægelsen aktivt til at sikre at der spilles efter reglerne rundtomkring på arbejdspladserne så lønnen er overenskomstmæssig og så arbejdet bliver udført på en betryggende måde

spørgsmålstegn ved og det er her hvor problemstillingen

om det her lovforslag holder sig inden for eu rettens regler om arbejdskraftens fri bevægelighed det er en af de grundrettigheder som traditionelt

undtagelser i eller indskrænkninger af denne er stærkt begrænsede socialdemokratiet vil i den videre udvalgsbehandling søge en yderligere afklaring af det spørgsmål det skal fremhæves fordi vi står med et forslag som er underkastet en voldsom hastebehandling og hastebehandling af den her del af lovforslaget er reelt unødvendig

den første januar to tusind og tolv så hvis vi ville

god tid til at afklare det her spørgsmål til i øvrigt at se på nogle af de andre eu retlige aspekter og til at komme rundt om denne problemstilling som er meget central

da også en række af de afgivne høringssvar som peger på at fristen til at afgive svar

i købet nogle af de høringsberettigede som siger at de ikke har mulighed for at afgive svar fordi fristen har været så kort det øger risikoen for lovsjusk det øger risikoen for utilsigtede virkninger

en uafklaret balancegang på kanten af eu retten

at der skal være et optjeningsprincip

at man ikke fra dag et når man vælger at indvandre her til landet bliver berettiget til at få samme sociale ydelser

som folk som igennem hele deres liv har boet her i landet derfor var det også

også blevet til en aftale hvor hvor det her optjeningsprincip bliver en del af finansloven det er så aftalt i finansloven for to tusind og elleve at optjeningsprincippet for

indføres fremadrettet helt konkret går det ud på at man inden for de seneste ti år skal have arbejdet

haft bopæl i danmark i to to år før man er berettiget

optjeningsprincippet på dette område og i denne udstrækning

vil forsøge at få det indført også på andre områder

i hvert fald glade for den start som der er tale om her vi synes det er rimeligt at

at arbejde som jordbærplukker som der vist har været eksempler på i medierne og efter ganske få dages arbejde være berettiget til at kunne modtage børnefamilieydelse til sine børn der bor i hjemlandet for eksempel

derfor er vi glade for at det her optjeningsprincip nu bliver indført for at den slags eksempler ikke kan forekomme længere vi synes det er rimeligt at man har en fast tilknytning her til landet før man kan modtage de ydelser som

fastboende del af befolkningen her i landet

for to tusind og elleve og forslaget behandler den problematik at eu borgere som har arbejde i danmark er berettiget til børnefamilieydelse selv om barnet ikke bor i danmark i to tusind og ni fik fire tusind ikkedanske eu borgere udbetalt børnefamilieydelse hvilket er svarende til cirka fem og halvfjerds million kroner så problemet er altså rigtig rigtig stort

forsøger regeringen at få orden i sagerne lovforslaget består af to dele den første del består af et optjeningsprincip hvor man skal have fast bopæl eller arbejde i danmark i to år inden for de seneste ti år der optjenes fem og tyve procent af børnefamilieydelsen hvert halve år således at der er optjent fem og tyve procent efter en halv år halvtreds procent efter en helt år og så videre

men der er dog ikke et eksempel på hvordan det forholder sig hvis en hel familie flytter til danmark

mor og to børn som alle flytter til danmark fra et andet eu land end danmark

og arbejde her i landet

i som kommer til danmark

om de også er omfattet af optjeningsprincippet og hvis de er

er det når de er asylansøgere eller er det først når de får flygtningestatus

bedre kontrol med udbetaling af børnefamilieydelse

at kontrollere om der sker ændringer i indkomst eller ansættelsesforhold

i princippet har ret til de samme sociale ydelser efter samme

sociale ydelser på lige vilkår med alle mulige andre der bor og arbejder i danmark

er at der er nogle som det er blevet

boet her i ti år for at få fuld ret til sociale ydelser som

står der at man skal bo her i to år ud af ti år

hans vegne tilkendegive følgende lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for to tusind og elleve mellem os konservative venstre dansk folkeparti og kristendemokraterne lovforslaget vil sikre at modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud har en reel tilknytning til det danske samfund for at kunne opnå den fulde ydelse forligsparterne er enige om at indføre et optjeningsprincip for børnefamilieydelsen og børnetilskuddet således at ydelsesmodtageren skal have haft bopæl eller beskæftigelse i danmark i to år inden for de seneste ti år for at få fuld ydelse ændringerne betyder at der vil være optjent ret til fem og tyve procent af den fulde ydelse efter en halv års bopæl eller beskæftigelse i danmark og halvtreds procent efter en år og så videre efter to års bopæl eller beskæftigelse i danmark vil der således være optjent ret til fuld ydelse

har man også ret til børnefamilieydelse og børnecheck fordi børnefamilieydelse og børnecheck jo er en del af vort skattesystem det er oprettet og indført som erstatning for da der tidligere var fradrag

så så det er en del af vort skattesystem det er også derfor at det her forslag ikke behandles i socialudvalget men behandles i skatteudvalget

vil anlægge hvis jeg må tillade mig at sige det en meget praktisk tilgang

kendte slogan jeg er en praktisk mand dette forslag er ikke praktisk ifølge bemærkningerne til forslaget koster det tre og tyve

otte og tyve million kroner

udviklingsomkostninger

og forskelligt andet engangsudgifter på otte og tyve million

for at opkræve et provenu

formindske formindske

hvis vi til de øgede driftsudgifter på

lægger til forrentningen af de otte og tyve million

til at opkræve de tyve million

at de samlede børnetilskud og børnefamilieydelser

det er vel en en halv promille eller

ved en udgift på tre

min regnebog det er ikke hensigtsmæssigt

folketinget har jo mange gange diskuteret at

vi skal gøre tilværelsen let for kommunerne vi skal gøre tilværelsen

praktisk for kommunerne og derfor sørge for at

vi ikke læsser nye administrative byrder i hovedet på sagsbehandlere og kommuner for at opnå et meget ringe resultat så jeg må sige

administrative synspunkter

sociale ydelser

jeg håber at sf i dag eller på et andet tidspunkt kan give mig ret i

universelle og det vil sige at det

hvor længe man har været her det er det desværre med folkepensionen men det

er det sådan at man har ret til at komme på hospitalet til at gå til læge og så videre i forbindelse med de behov man har når man

jeg ved godt at nogle partier i folketinget

det kunne være fint at der er nogle der gerne

ret til at komme på sygehuset sådan har vi det altså ikke og vi har det altså også grundlæggende sådan

og arbejder har ret til de her sociale ydelser

ikke i det her tilfælde er en egentlig social ret men en del af vores skattesystem altså det er

et skattefradrag der i sin tid er blevet lavet om til

en børnecheck som vi kalder det i daglig tale

jeg mener at man skal holde fast i principperne jeg indrømmer at der er problemer med snyd jeg indrømmer at der er andre problemer herunder i forbindelse med det

vi i daglig tale kalder østarbejdere

en mærkelig sammenskruning af skatteregler jo for en meget lav løn kan få det samme udbetalt som en dansker får udbetalt måske endda for en mindre lønudgift

er nogle ting dér vi bør tage fat i det er vi helt enige i og det vil vi meget gerne medvirke til

komme meget længere i retning af at løse det vi kalder østarbejderproblemet altså det

og dermed også underminerer danske overenskomster

vendt mod folk fra andre lande at de ikke må komme til danmark det må de gerne men kommer de til danmark skal de arbejde på samme løn og skattevilkår som danske arbejdere så så der er ting vi skal løse og det er vi helt enige om

på på spil nemlig at retten til en social ydelse gøres afhængig af at man skal har boet her i en vis tid jeg mener

fuld adgang til sociale rettigheder den dag

reelle problemer der er

som tilsluttede sig store dele af

at man ikke ønsker at vedtage en sådan

men når det kommer til om man vil

pointsystemet for udlændinge hvor herre frank aaen ikke vil gøre det ultimativt

den kan ikke blive værre end den vi har

så har vi ikke andre ultimative krav men vi har den bestemte melding

for det vi er for og vi stemmer imod alt det vi

herre mads rørvig har aldrig nogen sinde kunnet fange enhedslisten i at vi har brudt det princip

vil herre frank aaen

at disse planer ikke vil blive vedtaget i folketinget

tager det hele vi stemmer for det vi er for og

imod så stemmer vi imod der er ingen vaklen hos enhedslisten det er jo det der gør at vi kan trække dem til venstre

ikke bare kører en tilfældig politik i hvert fald ikke med vores stemmer men at den kører en politik hvor vi vil trække dem så meget som overhovedet muligt mod venstre ikke mod partiet venstre men mod

der vil jeg bare sige at udgangspunktet jo er mange gange bedre med en s sf regering

den diskussion vi har i dag handler om

børnefamilieydelsen som jo har fået meget stor opmærksomhed gennem det seneste halve år derfor har dansk

og kristendemokraterne sammen med regeringen

princip nemlig et optjeningsprincip

de goder som er i det danske velfærdssamfund

nogen tvivl om at i en situation hvor dansk økonomi er presset giver det også god mening at se på om alle vores

rigtig glad for at vi nu kan fremlægge det her lovforslag som er med til synes jeg at give bedre mening end sådan som reglerne er gældende i dag så har en ordfører også været inde på at der er store udgifter til systemtilretning og det vil jeg gerne medgive

besparelser som følge af at der ikke skal udbetales børnefamilieydelse og børnetilskud til personer uden en vis tilknytning til danmark

sund fornuft at man ikke bare lader sig afskrække af at

så mange partier går åbent ind i den her debat og det glæder mig

en konstruktiv drøftelse i udvalgsarbejdet

kom med nok en af de bedre ordførertaler der er holdt her

gerne arbejde på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

er herre mads rørvig fra venstre værsgo

dygtige medarbejdere ikke kun dem med dansk bopæl men også personer udefra hvad enten deres pas er rødbedefarvet eller de aldrig lærer at sige rødgrød med fløde specialiseret arbejdskraft fra udlandet bringer ny viden til danmark

og en masse erfaring frikadellen kongefamilien og ludvig holberg

oprindelig alle hertil fra udlandet de har på hver deres måde ydet et kæmpe bidrag til danmark

i den nuværende ordning er det enten tre år med fem og tyve procent eller fem år med tre og tredive procent

er den nye ordning i i dette lovforslag med til at forbedre den nuværende

bliver endnu mere attraktivt at arbejde i danmark og dermed endnu mere attraktivt at bidrage til dansk erhvervsliv og til dansk forskning venstre kan som et af partierne bag næste års finanslov hvor dette lovforslag indgår fuldt ud

en ændring af den gældende forskerskatteordning på to punkter

arbejde til seks og tyve procent beskatning i stedet for som tidligere enten tre år til fem og tyve procent eller fem år til tre og tredive procent og

skal man have været uden dansk skattepligt

vi ved jo positivt at et nyt job

for eksempel være i medicinalindustrien afføder yderligere to job nemlig et i servicefagene hos underleverandører og så videre og et i den offentlige sektor den fortsatte vækst og velstand i danmark herunder mulighederne for at levere en god offentlig service med gode normeringer i daginstitutionerne folkeskoler hvor ungerne trives og lærer noget og en ordentlig og værdig ældrepleje er med andre ord afhængig af at nye videnstunge virksomheder kommer til

de eksisterende videnstunge virksomheder trives

i udvikling jeg tror alle her i folketinget anerkender at der er en lang lang række faktorer der har betydning for om det er tilfældet eller ej det drejer sig blandt andet om at der skal være den tilstrækkelige og relevante infrastruktur jernbaner motorveje lufthavne og så videre og så videre det drejer sig også om at vi anerkender og nyttiggør den fordel som den danske offentlige sektor er

offentlige ansatte tag ikke mine ord for

tag for eksempel asger aamund der søndag den tredivete september sagde og jeg citerer det regeringen skal gøre er først og fremmest at sikre at den offentlige sektor bliver ved med at være effektiv det er noget man undervurderer rundtomkring fordi den offentlige sektor i danmark er en af verdens bedste den er effektiv den er ukorrupt den er smidig og

er god til sagsbehandling det er et kæmpe

konkurrenceparameter som kina og indien er galakser fra at få så drejer det sig selvfølgelig om at vi har de tilstrækkelige og relevante kompetencer til rådighed i landet den danske arbejdskraft er anerkendt for at være dygtig for at være selvstændig og for at være veluddannet men indimellem er der i virksomhederne behov for kvalifikationer som ikke findes inden for landets grænser og kan medarbejdere med sådanne kvalifikationer ikke tiltrækkes bremses vores vækstmuligheder i danmark den særlige skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere

en ordning som giver robusthed til den grundlæggende danske og for den sags skyld skandinaviske velfærdsmodel med en høj skat stor velfærd fri og lige adgang og høj indkomstomfordeling det er et system som kræver en særlig beskyttelse i en globaliseret verden

på meget lavere løn og skat og dermed ringere velfærd eller et alternativt tab af konkurrencekraft så for at beskytte vores velfærdssystem er det nødvendigt ligesom det i øvrigt var tilfældet i det lovforslag

tage særlige initiativer som sikrer at systemet kan fungere socialdemokratiet støtter dette

socialdemokratiet støtter også den anden del af forslaget nemlig at det er en betingelse for at kunne være omfattet af ordningen at man har været uden dansk skattepligt i en periode på ti år

jeg helt klar over at formuleret på den måde

med som hvis man bliver omklamret af en lommetyv det er ikke nogen rigtig god fornemmelse man sidder tilbage med med bagefter men det til side det politiske indhold i forslaget er rigtigt og

system for at beskytte den høje skat for at beskytte den store velfærd og

nødt til at gøre nogle undtagelser rundtomkring det er vilkårene i en globaliseret verden

måtte ønske at komme hertil som nøglemedarbejdere bliver her ud over den fem årige periode

skal de betale millionærskat en skat som vel at mærke vil ligge under det niveau som herre mads rørvigs parti stod som bannerfører for mens herre anders fogh rasmussen var statsminister i kongeriget inklusive millionærskatten

fine ord som konkurrencekraft og beskyttelse af det danske velfærdssamfund og sikring af at højtuddannede medarbejdere er i danmark

ved at indføre en

millionærskat hvor mange flere kommer der ekstra til danmark ved at indføre

er afgørende for den danske konkurrencekraft noget af det der betyder noget

blandt andet er at vi har de gode rammevilkår som vi har

kvalificeret arbejdskraft til rådighed og derfor nytter det ikke noget at man som venstre tror vi kan komme igennem krisen ved at skære over fem milliard kroner ned på uddannelsessystemet herhjemme hvis vi ser bort fra de besparelser der sker på på

den politik som venstre konservative og dansk folkeparti fører på uddannelsesområdet fører

at vi taber på de helt afgørende rammevilkår som skal være til stede for at vi kan trække videnstunge virksomheder til danmark

alene prioriterer skatteskruen som det der skal sikre vores konkurrencedygtighed fremover befinder vi os med den politik som venstre konservative og dansk folkeparti fører på en glidebane som fører til at det som vi har kunnet tiltrække

den velfungerende offentlige sektor og den ordentlige infrastruktur

med herre nick hækkerup i hans indlæg

var enig med ham i men det vil jeg undlade for det bryder herre nick hækkerup sig vist ikke om når han heller ikke ville bekræftes af skatteministeren i at det var et godt indlæg så

nået frem til samme konklusion

dansk folkeparti kan vi også anerkende nødvendigheden af at der

det handler om at danske virksomheder af og til har brug for at kunne tiltrække noget arbejdskraft udefra vel at mærke noget højt kvalificeret arbejdskraft som ikke er til stede her i landet i forvejen i den sammenhæng kan det virke som

for at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft at vi har en så høj indkomstskat som

man kan mene meget om vores indkomstskat her i landet nogle vil mene den er for høj og andre

jeg synes den er ganske velafbalanceret og på et passende niveau men faktum er i hvert fald at den sammenlignet med andre lande

og derfor kan det være svært at tiltrække medarbejdere udefra til at gå ind på de vilkår

almindelige ordning derfor bakker dansk folkeparti også op om at vi har den såkaldte forskerskatteordning som

at omfatte udenlandske nøglemedarbejdere man behøver så ikke længere

men man man skal have en indkomst på et vist niveau nemlig

eller kan man sige forenkles så også ved at der ikke længere er to forskellige satser der løber

på seks og tyve procent i bruttoskat

den anden ting der er kommet med ind i lovforslaget her nemlig at der indføres en karenstid det vil sige at man ikke må have været skattepligtig i danmark i

være omfattet af den her forskerordning det er simpelt hen for at undgå at der spekuleres i ordningen at man rejser ud af danmark i et begrænset antal år og så kan komme hjem og få en klækkelig skatterabat så man på den måde kan planlægge sig til en lav skat

er nogen der vil rejse ud af landet i ti år bare for at komme hjem og og få en lavere skat så jeg tror at målet er nået ved at have en karenstid på de her ti år så jeg skal selvfølgelig sige at

fodboldspiller

altså har været væk i ti år og så på et tidspunkt mener at

men det er klart at hvis man lever op til de krav som er

til de krav der i øvrigt er med hensyn til indkomst

må det være der vil jeg ikke begynde at gøre nogle erhverv finere end andre sådan som

år og det er ok der kommer her til danmark og som altså tjener rigtig mange penge for det

danskere betaler er det ikke

vi vil have svært ved at tiltrække så højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet hvis de skal gå ind

på de almindelige skattevilkår her i landet så vi betragter det her som en nødvendighed det havde selvfølgelig været skønnere hvis vi vi havde en indkomstskat som var på niveau med

andre landes det kunne være at alle andre lande hævede deres indkomstskat til samme niveau som vores og så ville

nødvendigt at have den her ordning

vi lave den undtagelse som der er tale om her fordi det

nytte til det danske samfund at have den så det går vi ind for

fru hanne agersnap men jeg skal læse talen op for hende regeringen dansk folkeparti og kristendemokraterne står bag finansloven og har aftalt denne revision af forskerskatteordningen som den kaldes i øjeblikket kan denne ordning anvendes i enten tre år til fem og tyve procent skat eller i fem år til tre og tredive procent skat vælger man efter tre år på fem og tyve procent skat at gå over til tre og tredive procents ordningen skal man betale forskellen på otte procent for de første tre år i dette lovforslag l en og firs sammenlægges de to trin så det bliver muligt at anvende den særlige skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere i fem år med en skattesats

seks og tyve procent dermed fjernes et efterbetalingskrav for

tre år til fem år det krav har reelt været med til at forkorte opholdet forkorte opholdet i danmark for dygtige forskere hvilket som bekendt var helt imod hensigten

til gengæld for denne lempelse

statskassen er der en stramning i adgangen til denne fordelagtige bruttoskatordning stramningen ligger i at ordningen kun kan anvendes af personer der har været skattepligtige til danmark i de foregående ti år hvor det tidligere har været tre fem år det forventes at give et merprovenu på halvtreds million

det samme beløb som provenutabet så hvis forudsætningerne holder er forslaget provenuneutralt lovforslaget lægger op til at gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække forskere og anden højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet flere forskere og højt kvalificerede medarbejdere er med til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne i en

vi er dog af den opfattelse at der er mange andre faktorer end fordelagtige skatteordninger der skal skrues på for at tiltrække velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft det er sådan noget som internationale skoler job til medfølgende ægtefæller daginstitutioner og boliger

men det reguleres jo ikke via skatteministeriet så når vi vender blikket tilbage

dette lovforslag må vi indrømme at det jo er en forbedring af den eksisterende ordning både for dem der bruger ordningen

i ti år fokuserer mere på målgruppen

udnyttes så meget af danskere der via deres tilknytning til danmark i stor udstrækning har været bosat i danmark under alle omstændigheder

i deres høringssvar om ordningen helt skulle forbeholdes udlændinge forbeholdes udlændinge men i denne omgang regner vi med at vi kan støtte

til dem som ikke er ordførere på lovforslagene og det er jeg jo ikke i det her tilfælde

jeg har ikke sat mig godt nok ind i det her lovforslag til at jeg føler jeg kan besvare herre

og man samtidig ønsker som ordføreren jo siger at trække nøglemedarbejdere

på hans vegne tilkendegive følgende konservative ønsker at gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet højt kvalificerede medarbejdere er med til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne

med til at øge vækstmulighederne i dansk økonomi derfor har regeringen og forligspartierne dansk folkeparti og kristendemokraterne aftalt at det skal være muligt at anvende den særlige skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere i fem år med en skattesats på seks og tyve procent i øjeblikket anvendes en ordning med enten tre år til fem og tyve procent i skat eller fem år til tre og tredive procent i skat konservative har været stærke fortalere for at den periode hvor man skal have været ude af dansk skattepligt for at kunne anvende forskerordningen fastsættes til ti år på den måde undgår vi at der kan spekuleres

som er tiltænkt højt specialiserede udlændinge med særlige kompetencer som vil gavne forskning vækst udvikling og opfindsomhed i dansk erhvervsliv det konservative folkeparti støtter lovforslaget

venstre støtter dette forslag vi har efterlyst en forbedring og forenkling af forskerordningen forskerskatten og dette forslag imødekommer sådanne ønsker ordningen forbedres og jeg vil sige at det

det betyder at der kommer flere udenlandske

jeg erkender at det er vanskelige opgørelser

hvis det medfører at der kommer flere udenlandske nøglemedarbejdere til danske virksomheder det har været efterlyst af danske virksomheder og vi medvirker derfor gerne til at gennemføre denne lovgivning

gode nok

fremhæve her at der er et tilsvarende problem som vi står med over for forskerskatten nemlig vedrørende green card ordningen

gerne at der kunne gennemføres en forbedring af den såkaldte green card ordning således at studerende der færdiggør en

uddannelse her i landet får en nemmere adgang til et

lade være med at fremkomme vist hjertesuk på ét punkt tror jeg måske

særdeles gavnlig men jeg synes man skal reservere sig den mulighed at se på hvordan den ti års ordning fungerer i praksis det kan for eksempel betyde at

talentfulde danske forskere som rejser til udlandet og som får ansættelse i førende laboratorier

stillinger i det danske og det kan også betyde

udenlandske forskere som i en periode opholder sig her i landet men

det er et hjertesuk jeg har ikke nogen

om at man giver skattelettelser til mennesker der får en høj løn

skattelettelsen at man får en høj løn det skulle så være en lettelse til virksomhederne som nogle siger ja det er helt givet at virksomheder

ap møller carlsberg danisco

vil bruge den her ordning og dermed spare i skat forstået på den måde at de skal betale en mindre løn og så får den ansatte stadig væk en stor indkomst jeg synes bare man skal lægge mærke til at vi

ni store industrivirksomheder med ap møller og

betaler samlet set på årsbasis tre hundrede million kroner

selskabsskat hvilket altså divideret med ni stort set er nul når man tænker på virksomhedernes størrelse

den slags virksomheder man synes man

forskerskatteordning som fortsætter

alle mulige andre ansatte for eksempel i erhvervslivet jeg synes det er misforståelse og de virksomheder må bare betale det det koster hvis de vil have nogle

til danmark så kan jeg huske

det var fordi universiteterne ikke

det tror jeg så til gengæld er et helt korrekt problem

at lave sådan en skattelettelse til de rigeste giver en pulje penge til universiteterne

i stand til at rekruttere de medarbejdere de har brug for det vil vi være helt anderledes åbne over for

i hele den såkaldte forskerskats historie

til noget der overhovedet ikke har med forskning at gøre

så giv forskningen nogle flere penge

er en lille forbedring af den gældende ordning det

men det er altså grundlæggende stadig væk en skatterabat til dem der tjener

slet ikke efter de skattereformer

modtagelse af lovforslaget her og tak for den brede opbakning som faktisk går næsten hele vejen rundt i folketingssalen

også det der har været efterspurgt den ordning der gælder i dag hvor man kører tre år

to år på tre og tredive har givet en lang række problemer

tiltrække kvalificeret arbejdskraft det at vi nu laver en både enkel og let ordning tror jeg vil styrke dansk erhvervsliv og dermed også skaffe højt kvalificeret arbejdskraft til danmark som jo er med til at generere en større økonomisk vækst som også betyder at det er til gavn for den danske beskæftigelse

vi ved at højtuddannet arbejdskraft også skaber arbejdspladser i danmark når det er sagt

man skal være væk fra danmark i ti år

og det

de mange høringssvar der er kommet jo hæfter sig ved at man nu får lavet en langt bedre og mere gennemskuelig model

for og for de virksomheder

så afhængige af højt kvalificeret arbejdskraft så med det vil jeg glæde mig

rejst nogle spørgsmål som vi jo kan diskutere videre

også kvitterer for nyder bred opbakning af både